i stigende grad vil komme til at presse vores sundhedsvæsen og vores dygtige medarbejdere i de kommende år hvis vi bare lader stå til for få varme hænder for mange patienter der falder ned mellem to stole alt for pressede sygehuse for lange responstider for få ambulancer er jo det der er virkeligheden og som vi skal

og det kan man så gå til på to måder man kan jo

at finde det populære standpunkt udtrykke det i et par sætninger love tusind sygeplejersker selv om der i andet halvår af to tusind og atten var ni hundrede og tres forgæves rekrutteringer

nye nærhospitaler ti af slagsen hvor der skal laves knæoperationer og andet godt som vi ellers med fordel har samlet

forklare hvad de skal lave eller man kan vælge at gå seriøst til værks tage tid til at

en gennemarbejdet plan som jo har flere lag fordi virkeligheden har flere lag

det er så det regeringen har gjort og jeg glæder mig over og takker for at dansk folkeparti i dag har været med til at tage ansvar med en sundhedsaftale som rykker sundhedsvæsenet tættere på borgerne tryghed helt tæt på så flere patienter kan behandles tættere på eget hjem i trygge omgivelser af kompetent personale det gælder blandt andet de mange der har kroniske lidelser diabetes

tallet kommer til at stige med tredive til fyrre procent over de næste ti år derfor denne aftale flere praktiserende læger blandt andet ved at skrue op for dimensioneringen af hoveduddannelsesforløbene flere sygeplejersker ved at give mulighed for at optage to tusind flere i år og de næste tre år med henblik på at ansætte dem alle sammen hvis de har lyst flere ambulancer flere lægebiler tyve ekstra akutberedskaber rundtomkring i landet

i særlig grad målrettet de områder hvor der er et behov for at forbedre responstiderne man skal føle sig tryg i hele danmark en styrket psykiatri med investeringer i psykiatrihuse flere sengepladser og flere læger en bedre koordinering mellem almen praksis kommune og sygehus så den ældre medicinske patient eller den psykisk syge ikke bare bliver udskrevet til ingenting det er jo det der er grundfilosofien i aftalen her meget skal ud lokalt og andet skal løftes op nationalt standarder for it systemer stærkere patientrettigheder som er unikke i danmark men som vi skal sikre sættes ensartet igennem sådan at det ikke bliver afhængigt af postnummeret hvilken behandling man får det er så det der betyder at vi nedlægger regionsrådene

jo også det der blandt andet betyder at vi har muskelkraften til at afsætte otte milliard kroner i en nærhedsfond et ekstraordinært løft i det danske sundhedsvæsen

forbedre optimere hovedmotoren i sundhedsvæsenet og så skal man jo år for år som vi plejer at gøre det tage stilling til hvor meget benzin der skal fyldes på en del af de her otte

bruges jo til at etablere en og tyve nye sundhedsfællesskaber

der hvor patienterne bor og der etableres en og tyve patient og pårørenderåd et for hvert sundhedsfællesskab hvor borgerne kan være den lokale stemme på vores alle sammens vegne jeg håber at man når sådan den almindelige hvad

det rygmarvsreaktion

er overstået så vil kigge ned i det her her og genoverveje sine positioner og være med til at sætte patienten højest og først for sundhedspolitik er jo ikke

og ansvarlige løsninger

blive syge og vores stærke fællesskab skal kendes på at vi så har et trygt sundhedsvæsen det er blevet stærkt forbedret år for år siden vi indførte det frie valg tilbage i to tusind og et og gjorde op

privathospitaler end ventelister siden da er det

set kun gået fremad men vi er ikke i mål borgerne i danmark har brug for os vi skylder dem at levere seriøse og gennemarbejdede svar vi skylder dem at sætte patienten først det gør vi med den aftale der er indgået her

herefter følger to opfølgende spørgsmål hvor spørgeren og statsministeren hver gang har en minuts taletid

sundhedspolitik og vores patienter

sygeplejersken kan se patienten i øjnene yde den omsorg og den pleje der er behov for tid til at

der og er til stede i alle dele af danmark vi mangler katastrofalt

tid til at social og sundhedsassistenten kan få lov til at bruge sin faglighed tid er det afgørende nærhed

det er ikke ligegyldigt hvor langt der er til det nærmeste hospital det er ikke ligegyldigt om man har adgang til en praktiserende læge og så er økonomi selvfølgelig også afgørende

sørge for at der er økonomi til at drive et sundhedsvæsen

det vi ser i dag fra regeringens side svarer på de tre udfordringer og det synes jeg ikke det gør i tilstrækkelig grad

ned i noget af det konkrete som også statsministeren opfordrer til i dag er det jo danskerne det er vælgerne over en bred kam der bestemmer hvor

som vælgere og danskere afgør hvem der sidder i regionsrådene og dermed har styr på om vi har et lokalt hospital eller ej hvis jeg forstår regeringen ret

og bestyrelser

jeg er jo optaget af at der ikke alene er et godt hospital i odense men at der også er et

jeg er optaget af at der er et sygehus i tønder jeg er optaget af at der ikke alene er et godt sygehus i aalborg men at

statsministeren helt konkret til hvem er det der i fremtiden træffer beslutning om om der er et hospital i nyborg eller tønder

ja hvad blev der egentlig af det hvad blev der egentlig af det det var jo folkevalgte politikere som fru mette frederiksen og andre fra det parti der sagde at stem på os for så er der et akutsygehus i svendborg

aftale er jo at for så vidt angår de en og tyve akutsygehuse bliver det

politikdannelsen bliver skabt

omkring de en og tyve akutsygehuse

sørge for at tilbuddene kommer tæt på så der er jo ikke nogen intention om at lukke noget som helst hvis der engang i fremtiden er nogle der har lyst til at flytte lidt rundt på det altså sige at

så vil det ske på en måde hvor de her sundhedsfællesskaber inddrages i i beslutningsprocessen

sundhedsfællesskaber hvor borgmestrene sidder hvor udvalgsformændene sidder hvor borgerne og patienterne sidder det vil blive løftet op i sundhedsforvaltningen hvor man for første gang i verdenshistorien direkte har patienterne med inde ved det bord der træffes beslutninger

skulle ske med respekt for den udviklingsplan som aftales herinde på christiansborg så i sidste ende vil fru mette frederiksen jo selv været med

efterlevede man det jo ikke i praksis der kom ikke noget akutsygehus i svendborg selv om man havde lovet det nu sørger vi for at lave

ikke når man bor i sønderjylland sådan er det jo ikke for læsø for nordjylland sådan

hvor man er dybt afhængig af om der er et lokalt fungerende sygehus det svar afslører måske meget mere end de utrolig mange sider udspillet er præsenteret på i dag for det

det er ikke ligegyldigt hvor specialerne er

og sidste gang statsministeren gik i gang med en stor strukturreform hvad var konsekvensen centralisering centralisering centralisering når jeg kigger ned over papiret nu

konsekvensen centralisering centralisering centralisering vi kunne gøre så uendelig meget i fællesskab lave en bred aftale sætte patienten tiden omsorgen nærheden i centrum det har regeringen fravalgt lad os lige vende tilbage til mit spørgsmål vil det sige

om hvorvidt der stadig væk er et sygehus i nyborg

inde fra mit hjerte som har banket for sundhedsvæsenet i hele min politiske karriere

hvad er det for nogle sygehuse der skal genåbnes hvad er det for nogle steder hvor man fejlopererede kvinder

vi skal skynde os i en fart at få genåbnet så de kan komme til at fejloperere igen

jeg står fuldstændig på mål for de forandringer vi har lavet hvor vi har samlet specialerne

atten nye supersygehuse den største milliardinvestering i nybyggeri siden middelalderkirkerne

det der gør at vi i danmark overlever kræft bedre end vi gjorde

så kan man godt vælge at kalde det centralisering men hvordan bliver fem og tredive nye topmoderne sundhedshuse der skal bygges rundt omkring i danmark til centralisering hvordan bliver tyve ekstra ambulanceberedskaber akutberedskaber fire af dem i nordjylland

centralisering hvordan bliver en hundrede og tyve nye lægepraksisser der skal bygges rundt omkring i landet

centralisering det forstår jeg simpelt hen ikke så er det rigtigt forstået ja at sundhedsvæsenet fremover har sit udspring i en udviklingsplan som sundhedsministeren udstikker efter almindelig parlamentarisk tradition og ja det kommer til at give folketinget

måske afslører det at man godt ved hvad det her handler om jeg står jo ikke i dag og siger at alt er dårligt i sundhedsvæsenet meget fungerer jo godt jeg vil nok påstå at grunden til

hun har været mange år på arbejdsmarkedet bliver ved med at

at man ikke kan få en praktiserende læge på lolland og

hvis der bliver for langt

afgørende når vi taler sundhedspolitik det er også nærheden

betyder det at det bliver lovfæstet efter den her sundhedsreform hvilke sygehuse der er i danmark nu taler

på vegne af dem der bor i nyborg tønder

gang imellem hvor det måske er mindre strålende men ellers er det grundlæggende

tusind flere sygeplejersker ti nærhospitaler og tvangsudskrivning af nogle læger jeg påtager mig det fulde ansvar

også nødt til at påtage mig medansvaret for og elleve til femten

ud af historien det er jo en del af

være forsvundet det er fjernet fra malerierne nede i gruppeværelset det er det er fjernet fra retorikken hernede i folketingssalen

mange flere læger var det der blev uddannet hvordan var det man

i den der periode hvad var det egentlig der skete der vi vil gerne bedømmes på det vi gør og det vi gør er at vi har øget bevillingerne til sundhedsvæsenet med seks milliard kroner siden sidste folketingsvalg et løft ud over det som fru mette frederiksen gik til valg på

sundhedsvæsenet bedre og nu er der brug for at rykke det tættere på og

har vi en konkret plan for så vil man

et skræmmebillede af at den her plan der går ud på at investere i fem

har det været afgørende at vi skaber tryghed

og det gør vi jo ved at skabe større nærhed det gør vi ved at

den her nærhedsfond som regeringen havde opereret med på seks milliard

her større nærhed flere akutberedskaber og så videre hviler jo så også på at der er personale nok

det dygtige sundhedspersonale vi har overalt i danmark som i virkeligheden sørger for

der skal også være tilstrækkeligt med personale fremover

med den her aftale uddanner flere læger og at vi samlet vil komme op på at uddanne

flere læger om året i forhold til tolv var det vist fra to tusind og elleve til

selvfølgelig fuldstændig tilfældigt valgte årstal

bliver bare nødt til at anerkende at der bliver uddannet flere læger med det der sker i de her år blandt andet på dansk

og så kan nogle jo byde ind med om de ærgrer sig over det de fik gjort tidligere og så glæde sig over det vi andre gør nu hvad med sygeplejerskerne

kan vi jo kun ansætte flere sygeplejersker hvis vi også uddanner flere sygeplejersker og hvad ligger der så i den her aftale der ligger i at vi skal uddanne to tusind flere sygeplejersker

vi også få ansat nogle flere sygeplejersker og er der noget der er afgørende for at sundhedspersonalet ikke skal løbe så stærkt og blive så stressede at de ikke kan være på vores sygehuse men bliver nødt til at finde andre jobs for overhovedet at kunne klare deres liv og deres familier og hvad de ellers har af gøremål så er det jo at vi får ansat nogle flere kollegaer

ved at vi anerkender deres faglighed og deres faglige kompetencer og kunnen og at vi virkelig højner og respekterer det arbejde ved at vi ansætter nogle flere kollegaer

er statsministeren egentlig ikke meget glad for alle de landvindinger som dansk

er den det er fint

at den nærhedsfond vi havde finansieret på seks milliard

sige økonomiske gevinst ind af den udlændingepolitik vi fører

også været dygtigere til at få folk i selvforsørgelse end man var før

jo klart at det er resultater som triller baglæns hvis der pludselig kommer nogle som siger vi skal bare sætte ydelserne op og holde folk i passivitet så

altså ikke bare lige fra dansk folkeparti men jo også fra egne rækker og ude i samfundet der handler om

har vi kunnet trække med ind jeg synes det er ret unikt og jeg glæder mig meget til at se det

foldet ud at vi får lavet en og tyve patient og pårørenderåd hvor folk fordi de har engagement i det her

og blive valgt ikke fordi de er

eller socialdemokrater eller venstrefolk eller konservative ikke på lange lister men altså som personer det kan være en der måske selv har haft oplevelser i forbindelse med en pårørende der har været i et kompliceret forløb jeg har selv sådan nogle historier jeg kan huske tilbage fra dengang jeg mistede min mor i to tusind og to jeg havde så min vej til at prøve at trække det ind i sundhedsvæsenet fordi

men jeg kan sagtens forestille mig mennesker

jeg vil gerne række hånden op jeg vil gerne deltage jeg

med nogle gode råd til hvordan vi forbedrer det

det bliver unikt og kommer til at engagere

i hundredvis af mennesker direkte omkring driften af vores nære sundhedsvæsen og det var jo ikke med i vores første udspil så der er da rigtig mange steder hvor den her aftale står meget stærkere end den var tænkt første gang så stor tak for

som følge af at vi fører en udlændingepolitik der frigør ressourcer i fremtiden

nogle af de penge vi frigør kan vi så bruge på at forstærke vores sundhedsvæsen det synes jeg jo selvfølgelig som formand for dansk

supergodt og vi vil også fortsætte ad den vej

nemlig det vi så udfolde sig i fredags

og deres magtdemonstration kan man vel nok kalde det jeg tror der var rigtig mange danskere der så hvad der foregik i fredags

hvor man ikke forstår et klap af hvad der bliver sagt fordi det foregår på arabisk hvor kvinder og mænd

kvinderne må jo ikke være sammen med mændene og hvor man ved at man har at gøre med en organisation

at man ikke deltager i valg og opfordret til sharia i danmark hvad er statsministerens kommentar til at det

dyb afstand fra hele vores samfundsmodel og måden

det så kunne det næste spørgsmål lyde hvad vil jeg så gøre ved det jeg vil sige hvad jeg mener

en anmeldt demonstration så det er jo noget

om den konkrete begivenhed der fandt sted i fredags

men er jo også nødt til at respektere at vi lever i et retssamfund med en grundlovssikret ytringsfrihed

det er rigtigt det kan man jo gøre i danmark det er en organisation som har opfordret til drab på jøder som jeg siger det er en organisation som

opfordret til hellig krig det er en organisation som

sagen er vel hvornår man har ret til at fungere som forening i det her land med de rettigheder man så får efter vores grundlov som forening

vi har jo grundlovsparagraf altså §

foreninger der virker eller søger at opnå deres mål ved vold skal forbydes vi har tidligere haft fat i loyal to familia i forhold til sådan en rockerfraktion og gjort noget ved den så spørgsmålet er

er på tide igen at kigge mere kritisk på om hizb ut tahrir overhovedet skal have lov til at fungere som forening i det her

er det jo reguleret ved grundloven hvordan det skal ske og

noget demokrati

justitsministerens opmærksomhed og har haft det hele vejen igennem

har der vel i virkeligheden helt tilbage i min egen sidste regering været

indtil videre har det så ikke været vurderingen at der har været et solidt nok grundlag at stå på

skal se prøvet ved dom og som også kan have en betydning for hvordan retspraksis er til det her men ingen skal være i tvivl om

om den type organisationer og hvis ikke man respekterer landets grundlæggende værdisæt udtrykt ved vores grundlov

de danske regler til at komme op i debatten igen og der er blevet diskuteret en hel del omkring åbenhed

involveret i dansk politik de bliver brugt på annoncer og busser og alt muligt andet i løbet af sådan en valgkamp og de kommer et sted fra

i et demokrati at vælgerne har mulighed for at se hvor de penge kommer fra og har mulighed for at tage det med i

de skal ned og sætte deres kryds selvfølgelig er det jo

at vide hvis der har siddet en masse partier og givet bankpakker for milliarder at

får partistøtte fra danske bank det er jo en oplysning som gør at man ikke bare sætter sit kryds men sætter et kvalificeret kryds og det er vel indbegrebet af

så muligheden for at følge med

i pengestrømmene synes jeg er fundamental og det er

det der er grundlaget for at vi har et lovkrav om at hvis man modtager en donation på over

offentliggøre hvem de penge kommer fra jeg vil gerne høre

hvad statsministeren synes om den konkrete regel er det en god regel vi har som siger at vi skal offentliggøre donationer over tyvetusind

ikke jeg er jo selv også formand for et parti men den del af partiets virke er ikke noget jeg

bestemt beløbsgrænse som var tyvetusind oprindeligt og som jeg tror pristalsreguleres og

så skal den der donerer stå frem sådan er reglerne og hvis de skulle være anderledes var der vel

statsministeren ikke er kasserer i venstre

set heller ikke venstres økonomi jeg spurgte til det var

synes statsministeren at det er godt at der er åbenhed

jeg må i hvert fald forstå at statsministeren ikke har tænkt sig at ændre på reglerne og så må man jo tænke at det er fordi statsministeren synes

bliver det næste spørgsmål er jo helt uundgåeligt hvad statsministeren så synes om den finte som statsministerens partifælle fru britt bager har benyttet sig af

kroner fra den samme donor men har ikke opgivet hvem det

har holdt personens navn skjult ved at lade donationerne komme

via fem forskellige selskaber

at det er i orden at den politiske ordfører i venstre fru britt bager modtager fem gange tyvetusind kroner fra den samme donor

må der være tale om at det er forskellige firmaer altså selvstændige juridiske enheder

forskellige juridiske enheder

det er egentlig ikke op til mig at forvalte det her regelsæt

mig bekendt har vi de mest åbne partistøtteregler

vi nogen sinde har haft de er vedtaget bredt i folketinget og ja jeg tror at det skaber mulighed for at

i nyborg og en anden 3f afdeling i en anden fynsk by og en tredje 3f afdeling i en tredje by hver især kan give nogle beløb der falder under den her grænse til en

kandidat uden at der så skal stå at 3f har givet

hvis det er selvstændige afdelinger sådan

vores samfund jo bygget op så den samme juridiske enhed kan jo ikke begynde at give penge ad flere omgange og så på den måde omgå reglerne men altså jeg ved for lidt om det og jeg synes jo at det

fem omgange via fem forskellige virksomheder om de er oprettet til lejligheden eller ej er sagen uvedkommende men det kan godt komme fra den samme person som dækker sig ind under fem forskellige juridiske enheder det betyder

i praksis at man holder skjult hvor de ethundredetusind kroner kommer fra fordi man har brugt en finte man kan jo ikke som statsministeren står nu både

det er rigtig godt at alle der har doneret over tyvetusind

er nogle gode regler og så samtidig

kroner fra den samme person og har omgået det med den her finte så statsministeren må jo lige opklare for den måbende befolkning

er rigtigt at gøre her skal være åbenhed om hvem der har doneret et beløb på over tyvetusind

her spørsmål

alternativet og hovedaktionær i en anden virksomhed der også giver penge til alternativet er det så en omgåelse af reglerne eller hvad

må man jo sætte et arbejde i gang for at lave regelsættet om man kan jo ikke klandre folk for at efterleve landets love det vil jeg da

godt at være inde i det forhandlingsrum det var også rigtigt for os

blevet indgået for ganske nylig det er den store infrastrukturaftale

og som jo er en stor aftale både økonomisk men også i forhold til det fysiske aftryk den aftale laver på danmark og det danske

altid diskutere om det er rigtige prioriteringer

i forhold til motorveje og veje i det hele taget

en ret stor sag i offentligheden om

det der er min anke og mit spørgsmål i dag det er mere at der er indgået en meget meget

hvor der ikke er lavet nogen beregninger i forhold til

klimarådet det er concito det er det økologiske råd der

man kan lave så stor en aftale uden at der er blevet lavet nogen form

for beregninger af hvad det betyder i forhold til

er noget regeringen har tænkt sig at fremlægge og i det hele taget sig at sikre at alle de her store nye beslutninger der bliver truffet

helt konkret ved at vi får miljøvenlig asfalt på som har lavere friktion så bilerne kører længere på literen men jo endnu videre

klima og miljøpåvirkning indgår som elementer i de samfundsøkonomiske analyser på flere af projekterne men det er helt rigtigt at man ikke bare kan addere det op og få et

samlet regnestykke det ville kræve at man rekalibrerer den her landstrafikmodel og sådan som det

er det ikke nogen meget enkel sag det

ikke nogen hurtig sag og det er nok baggrunden for at der ikke ligger de her vurderinger

så tillægge politisk at jeg synes det helt afgørende er at vi nu får lagt os i selen for at sørge for at den transport der finder sted på de veje vi bygger er en klima og miljøvenlig transport snarere end at vi forfalder til det synspunkt

ting skal jo balanceres og vi har også et behov for

spørgetime refererede jeg til morten løkkegaard

ud og sagde jamen miljøet og klimaet skal være en afgørende parameter når vi træffer beslutninger og så gennemfører man en kæmpestor infrastrukturbeslutning

eneste beregning i forhold til klimaaftryk

larmer til himlen men det må

op til vores ambitioner og der har

vi jo skrevet under på at bakke op om det der eus

beder danmark om udskydelse til to tusind og syv og tyve mener

altså igen ord og handling hvad tænker statsministeren om det

at klima og miljøpåvirkning indgår som elementer i de samfundsøkonomiske analyser for flere

og miljøforholdene er så belyst i

men det er rigtigt at det ikke er adderet op der ligger ikke et samlet regnestykke det medgiver jeg fuldstændig jamen jeg synes jo at ord og handling skal

derfor skal man holde hvad man lover

nogle gange i balance jeg kommer lige fra et eu topmøde hvor jeg gjorde meget ud af at prøve at få hele kollegiet til at sige skal vi ikke omfavne

eu er jo indrettet som et politisk samarbejde og en retlig ramme og almindeligvis er det sådan at vi i danmark lever op til tingene og hvis der så er omstændigheder der gør at vi ikke kan så er der også mulighed for at sige at det kan vi så ikke med den frist vi har aftalt og så må vi justere fristen

så er det almindelige billede af danmark ikke et billede hvor vi ikke leverer på det vi

vi har da et fælles ansvar

det er da bare ikke godt nok der lå et krav om at vi

vi to tusind og nitten så fik vi det rykket til to tusind og en og tyve og nu beder vi om

at få det udskudt til to tusind og syv og tyve det handler om vores

ikke godt nok det må vi gøre bedre punktum noget som

nemlig klimademonstrationen nede på slotspladsen og jeg er da helt sikker på at statsministeren blev lige så glad i hjertet og i hovedet og

at redde vores planet

indtryk på statsministeren så mit spørgsmål fra medlemmerne af alternativet er når man oplever børn og unge der går ud og manifesterer sig på den måde som de gjorde i fredags betyder det så

lever op til det klimavidenskaben siger

de er dybt engagerede men frygten må ikke

vi står med opgaver som kan håndteres hvis vi

at

har et fælles ansvar for at få fortalt hvad vi rent faktisk gør altså når der kommer unge mennesker i

afgifterne på elbilerne fordi det ligesom kunne løse det hele så er det da rart at kunne sige til dem at det har vi gjort så det her har mange dimensioner men først og fremmest tager jeg med mig hjem at der er et kæmpe engagement og det skal

at yde vores bidrag ude og hjemme til at indfri parismålsætningen jeg tror så i virkeligheden og nu lyser lampen desværre

en anden dag at kampen ude bliver hårdere end den herhjemme jeg kommer lige fra et eu topmøde hvor man jo kunne tænke at eu som frontløber også frem til paristopmødet

vi snupper lige den der målsætning og forpligter os på den det kom ikke til

slå til i hvert fald kan man sige at når man lytter til debatten i dag

et valgoplæg noget der bliver til virkelighed

folketingsvalg hvis det nuværende flertal fortsætter derfor

bare over statsministerens formulering i starten om at sundhedspolitik jo ikke er et spil det synes jeg egentlig var nogle kloge ord som man måske med fordel kunne have lagt sig på sinde tidligere i processen

at der er rigtig mange patienter og pårørende og personale derude i dag der føler at de er blevet fanget lige præcis i et politisk spil

at at lave den her aftale med det smallest tænkelige flertal

det hele oppe i luften ingen ved hvordan styringen af sundhedsvæsenet er

og bliver i fremtiden regeringen har haft fire år men udkommer altså med det her i

uanset hvem man er og hvordan man går til det gerne vil patienterne det godt og gerne vil give personalet ordentlige vilkår og

god sundhedsbehandling i hele landet det er det vi er uenige om det vi er uenige om er at staten er bedre til at sikre det end man er lokalt som vi som vi kender det i dag det der er problemet nu

at usikkerheden er for alle altså det som har forenet patientorganisationer og og personalegrupper er jo at de har frabedt sig en stor strukturreform fordi det vi er enige om der er nogle patientgrupper

gøre det bedre for men det generelle sundhedssystem er

udmærket men selv det der ikke handler om valget er der usikkerhed om

pludselig har opfundet interessen for sundhedsvæsenet det medgiver

dem på det specialiserede socialområde

det er vel for at bruge statsministerens egne ord

altså der arbejder vel ethundrede og syvogtredivetusind mennesker i det regionaliserede sundhedsvæsen eller noget

mennesker der bliver berørt af det her enten fordi de løser opgaver som ikke længere skal løses eller fordi de løser opgaver som skal løses et andet sted så at tegne det der billede med at nu kastes alle terningerne

forkert billede billede ligesom den her reform på hele sundhedsdelen jo også hviler på initiativer der har været taget i den her valgperiode og været forberedt i den her valgperiode i forskellige

og andet og det er så samlet sammen omkring den her aftale hvor oppositionens gensvar er tusind sygeplejersker værnepligt for lægerne ja det er rigtigt men sådan er demokratiet jo at det er indrettet på den måde at hvis det her skal blive til noget

skal vi jo genvinde regeringsmagten når jeg siger i første række er

fordi historien jo trods alt er rig på eksempler på ting man har været imod men som man alligevel indfører altså

kommunalreformen amternes nedlæggelse som det radikale venstre og

uden for og som man bagefter omfavnede og evaluerede til at være en succes man kunne nævne efterlønsreformen som man gik til valg på at fjerne og som man bagefter selv fremsatte lovforslag

at man har været imod noget når man var i opposition og

omfavnet det bagefter det kan man da håbe

sige omkring det sociale område at det der driver de her forandringer og sundhedsfællesskaberne og regionerne

sociale institutioner hvor vi synes netop for ikke bare at

at det skal vi kloge os noget mere på før vi tager endelig stilling til

valgkampe og efterløn og hvad ved jeg men

det er vel omkring tusind børn og og tre

voksne med svære udfordringer autisme svære hjerneskader og det jeg ikke forstår er at de skal være kastebold på det her tidspunkt hvorfor har regeringen ikke forberedt det ordentligt og skabt en vished man kunne jo godt have fået brede aftaler om de ting der handlede om patienterne her vi tilbød det også undervejs men for statsministeren og dansk

blev et valgkampstema om regionernes overlevelse det jeg bare beklager og begræder i dag er

ud over dem som skal leve i usikkerhed herunder de børn og de voksne som slet ikke er nok til at afgøre et folketingsvalg

bekymrede i dag og også udtrykker det blandt andet ved handicaporganisationerne de udtrykker deres største bekymring for hvad den her usikkerhed kommer til at føre til

som dermed kan sikre at vi får et milliardbeløb ind til den nærhedsfond

finansiere det nære sundhedsvæsen med fem og tredive nye sundhedshuse tyve ekstra akutberedskaber og en og tyve stærke sundhedsfællesskaber ved at

også være gode vi indgår

og syv og tredive af dem er lavet hen over midten så det ikke sådan at vi insisterer på at vi skal lave alting selv men en gang imellem er man også nødt til at gøre det man

det radikale venstre og socialdemokratiet forlod os og vi lavede hele den reform der har ført frem til at vi har regionerne og har fået specialesammenlægningen på sygehusene og fået det løft i behandling som nu åbenbart er altings paradis der ikke må pilles ved

politik består jo også i at gøre det man tror er rigtigt en gang imellem det er det vi gør her

det skal være anderledes end det vi har foreslået så vælger man nogle andre

specialiserede socialområde at det jo netop er et udtryk for ikke at gøre folk til kastebold og give sig god tid til at få det her undersøgt inden

at sikre indsatsen for de tre

måske allerstørste behov af alle

statsministeren selv udlændingepolitikken ind syv hundrede og ni og halvtreds million

udvisningsø i stege bugt

til de allermest udsatte grupper i det danske samfund hvad

det er noget med udlændingepolitikken og det radikale venstres uenighed med regeringen om den og ja jeg står gerne ved at

at man skal tage flygtninge ud af vores plejehjem

og sende dem hjem for at tilfredsstille dansk folkepartis

nu med regioner

i morgen eller i overmorgen og vi har god tid det er jo fordi vi tager politik alvorligt regeringen havde jo lagt et forslag frem som vi så skal have

uanset hvor lækker han gerne vil gøre sig

den decentralisering af det højt specialiserede område der fandt sted med kommunalreformen

at det kan vi ikke bare lige lave en enkel løsning på vi kan ikke bare sige det hele ud til kommunerne eller det hele op til staten vi er nødt til

i mange sammenhænge kalder samfundets mest

i fokus for os er jo at sikre at der ikke

også derfor at der ligger i den her aftale

i dag som jo afskaffer regionerne og centraliserer vores sundhedsvæsen

forudsætning for stærke og velfungerende sygehuse nemlig tilførslen af flere ressourcer de kommende år sundhedsaftalen

fordi de kommer fra de besparelser man håber på at få hjem ved at nedlægge

har flere gange fastslået at

skal man dække den demografiske udvikling vi har frem

det har regeringen langtfra leveret på

ikke tilfører elleve milliard

handler om at tilvejebringe ekstraordinære ressourcer der ikke er taget af råderummet

råderum vi har til og nu bruger jeg et forsimplet billede men det er for at prøve

at give motoren altså den motor der driver vores sundhedsvæsen en overhaling det er det vi nu bruger otte milliard kroner til så vil det være sådan at selv om vi så har har verdens lækkeste og mest trimmede motor der kører længere på literen end nogen anden motor før i verdenshistorien

derfor vil det være sådan at der ved siden af det her løft som er ekstraordinært

ambulanceberedskaber nye lægepraksisser og fire

som er faste permanente penge investeres i vores personale for at løfte dem op til at kunne klare den her

vil være brug for år for år for år at tilføre sundhedsvæsenet ekstra penge også for at håndtere det demografiske pres

det er ikke formålet med den hvis man så kigger på historikken

har haft betalingsviljen også målt op mod de regeringer

fru pia olsen dyhr selv sad i altså vi lagde fra land i to tusind og femten med at øge bevillingen til sundhedsvæsenet med

milliard kroner mere end det der lå

det gør danskerne generelt

i sygehusvæsenet sundhedssektoren og rigtig mange patienter

hvordan man

så garantere at det ikke bliver de ansatte der kommer til at betale prisen ved at skulle løbe endnu hurtigere

billedet igen der er en motor investerer otte

skal der benzin på og vi forestiller os at vi fra tankstation til tankstation og det er så finanslove og økonomiaftaler skal købe benzin og ja

uanset hvor godt det danske sundhedsvæsen i øvrigt er indrettet ikke hænge sammen

kommer der flere penge til det danske sundhedsvæsen end det der ligger i aftalen der kommer også flere penge end hvis nogle andre kom

er at vi investerer ekstraordinært ud over det der skal puttes i driften de kommende år på grund af demografi investerer vi ekstraordinært otte

i tyve ekstra akutberedskab i at lave et løft

det historisk det er jo en af grundene til at sundhedsvæsenet i dag har haft en realvækst

ikke er flere ansatte derude

et andet spørgsmål i virkeligheden en i mit sidste spørgsmål det aftale som regeringen

de mange giftgrunde de store jordforureningssager

at staten løser opgaven

på miljøområdet aftalen vil betyde

der er brug for flere penge

og du vil se det i praksis

vi arbejder fuldstændig ligesom den regering fru pia olsen dyhr selv var medlem af vi laver finanslove hvert år og hvert år øger vi bevillingerne til sundhedsvæsenet

end dem der var før os

så vil jeg så sige at jeg ikke

som er formand for danske regioner indtager den interesseorganisations grundsynspunkt i den her diskussion der har været det ville da være en dårlig formand hvis hun ikke gjorde det grindstedværket ligger hvor det ligger harboøre tange ligger hvor det ligger det bliver ikke flyttet med den her reform det der kommer til at ske med den her reform

medlemmer af folketinget pernille schnoor alternativet og julius graakjær grantzau alternativet har meddelt mig at de ønsker at tage forespørgslen om reklamers påvirkning af børn og unge til sundhedsministeren tilbage forespørgslen er hermed bortfaldet fra statsministeren har jeg modtaget breve om at

marts to tusind og nitten blev bestemt

efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution den tyvende marts to tusind og nitten blev

meddelelserne vil blive optrykt i folketingstidende

nummer tre af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire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

skal tvinges til at spare op til deres egen pension det beløb de plejer at indbetale til satspuljen skal fremover gå til deres pension i stedet det er selvfølgelig bedre end hvis satspuljetyveriet var fortsat men det er ærlig talt for fattigt at mennesker der i forvejen har meget lidt at leve for på den måde selv skal betale deres pensionsopsparing og

de så ovenikøbet vil opleve at den bliver modregnet i helbredstillæg varmetillæg ældrecheck og boligydelse

være alle skatteydere der bidrog via skattebilletten til at forsøde tilværelsen en smule for den store gruppe der er uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom handicap eller ledighed og så burde man jo unde dem den lille indtægtsfremgang det ville være

som indtil nu er blevet puttet ind i satspuljen

at deres overførselsindkomst fremover blev reguleret på lige fod med lønudviklingen ligesom det nu heldigvis da er tilfældet for folkepensionister det ville falde på et tørt sted men sådan skal det åbenbart ikke være i et folketing hvor de samme partier som har lavet det her forslag mener at det er så generøst at være på overførselsindkomst at man også kan bidrage til at sænke skatten for dem der er i arbejde og især for de højtlønnede

jævnfør skattereformen fra to tusind og tolv der er bekræftet af de partier der står bag det her lovforslag det mindste man kan gøre hvis man vil indføre den foreslåede ordning er da at sikre sig at disse grupper ikke bliver ringere stillet end de har været med satspuljereguleringen men sådan er det ikke nødvendigvis under udvalgsarbejdet har vi fået bekræftet

vil de pågældende grupper dagpengemodtagere førtidspensionister

det er også påpeget i høringssvarene fra ældre sagen danske handicaporganisationer og lev det synes vi der skal rettes op på derfor har vi stillet et ændringsforslag der retter op på det men selv dette beskedne ændringsforslag plus et par andre forslag der kan stille de her grupper en smule bedre bliver blankt afvist af forligspartierne det synes jeg er sørgeligt det er ministerens begrundelse for afslaget også hvis den lønudvikling

jo være fuldstændig udgiftsneutralt at gennemføre vores forslag

det koste penge det har ministeren selvfølgelig ret i

mig engang tror ministeren ikke på sin egen lønprognose eller har man helt bevidst valgt at fremskrive en lønudvikling som gør at forslaget ser pænere ud end det er i en virkelighed hvor lønudviklingen er beskeden hvad den jo altså har været i de sidste fjorten år det ville da være rart at få et svar fra ministeren på

fra partierne bag det her lovforslag er det med vilje og med koldt blod at man vælger en reguleringsmekanisme som gør at de grupper man siger man vil tilgodese risikerer at få færre penge mellem hænderne end de gør med den nuværende satspuljeregulering at partierne gør det med åbne øjne kan der desværre ikke herske tvivl om for vi har gjort opmærksom på problemet både ved finanslovsforhandlingerne og i udvalgsbehandlingen så konklusionen må desværre være hvis de fastholder deres indstilling om at stemme imod vores ændringsforslag

er forkastet jeg betragter herefter er ændringsforslag nummer to tre seks atten fem og tyve og syv og tyve stillet af det samme mindretal som forkastet de er forkastet herefter er ændringsforslag nummer seks og tyve stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire fem og syv tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seksten og otte og tyve stillet af det samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer nitten stillet af det samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om

ændringsforslag nummer tolv til femten sytten og tyve til to og tyve tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre og tyve af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og tyve tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

ofre for forbrydelser

er det meget klart at at når man er offer for en forbrydelse og har krav på erstatning

og den skal behandles effektivt desværre må man jo sige at når man ser på hvordan sagsbehandlingstiden ved den nævn som så behandler de her erstatningssager

siden regeringsskiftet så er det gået meget skidt eksempelvis

ved erstatningsnævnet i sager om voldtægt

og derfor har vi da også forstået at regeringen siger en hel masse om at den gerne vil gøre noget ved sagsbehandlingstiden ved

som jo må man sige effektiviserer smidiggør og forhåbentlig gør sagsbehandlingen hurtigere ved erstatningsnævnet

vi synes ikke at regeringen har levet op til sine fine løfter over for ofrene for kriminalitet endnu vi håber at regeringen kommer med mere hvis der skal være sammenhæng mellem det man siger og det man gør

har kampen for bedre vilkår for ofre for kriminalitet været en lang kamp vi har etableret en offerfond som

er med til at sikre at ofre for kriminalitet kan få hjælp i hverdagen vi har også da vi selv sad i regering udvidet mulighederne for at ofrene kan få en underretning hvis eksempelvis

optræder i et større tv interview noget som for mange skabte stor utryghed og som kan være med til at skabe tryghed vi har været med til og også stået i spidsen for at sikre at ofrenes version i deres sag kunne være mere centralt placeret i retssager og vi har styrket erstatningsnævnet

der er med rette alt for mange som føler at sagerne tager for lang tid og temmelig sikkert har haft større forventninger til regeringen når det handlede om hvad man kunne forvente

gøre for at hjælpe ofre for kriminalitet og særlig når det handlede om hurtig og effektiv sagsbehandling ved erstatningsnævnet

støtter det her det er bestemt et skridt i den rigtige retning det er et lille skridt og vi håber på at regeringen

andet tidspunkt vil sikre og også vise ofrene for kriminalitet

fra erstatningsnævnet det drejer sig som bekendt om folk der har været udsat for en straffelovsforbrydelse

og det drejer sig om om erstatning for personskade igen som udgangspunkt det skal i dag anmeldes inden for to og halvfjerds timer

flere talere i hvert fald de to sidste har været inde på

den der bliver overfaldet det er såmænd ubehageligt nok det er jeg slet ikke

så skal vidne byretten og få det hele genopfrisket

par måneder senere og så kan det jo tænkes at sagen ankes til landsretten

man komme til at vidne der og få det hele genopfrisket en gang mere

omfattende korrespondance der er med erstatningsnævnet for at dokumentere erstatningskrav

det gør vi noget ved med det her forslag ventetiden nedbringes

den nedbringes med nogle helt konkrete tiltag erstatningskrav på op til tre tusind kroner ekspresbehandles uden de sædvanlige betingelser

mulighed for også før straffesagen er afgjort

at få sit krav igennem hos erstatningsnævnet en straffesag kan jo trække ud af mange årsager blandt andet fordi der kan være flere tiltalte

også på fristen for at fremsætte yderligere krav efter at nævnet har truffet sin afgørelse det er alt sammen udmærkede ting jeg håber så også at det følges op af en måske lidt ændret sagsbehandlingskultur hos erstatningsnævnet jeg tror at hver eneste advokat i kongeriget danmark kan skrive under på

har haft karakter af en find fem fejl konkurrence når folk har indgivet deres anmeldelser der og hver gang der er svaret på et spørgsmål

kommet bagest i bunken igen sådan har

et rigtig rigtig godt skridt på vejen til sidst med en henstilling til justitsministeren en stor del

der bruges kolossale mængder af polititimer på på den situation og når der gøres det

det fordi erstatningsnævnet for nogle år siden i en note i en årsberetning skrev at de forudsatte at offentligt ansatte politianmeldte de her forhold det har som sagt givet enormt meget arbejde for politiet til ingen

er jo fortsat domsanbragt så ud over en hel masse penge og tidsspilde fører det ikke til noget så jeg håber at ministeren som en fortsættelse af det her emne også

skabt af erstatningsnævnet i en årsberetning summa summarum det forslag vi har her er et rigtig godt skridt i den rigtige retning og det skal nok hjælpe på sagsbehandlingstiden

forhold herunder sagsbehandlingstiden i erstatningsnævnet har ikke fungeret godt nok så det lovforslag vi behandler bygger på et analysearbejde som mundede ud i en række anbefalinger og vi kan se at høringssvarene i forbindelse med lovudkastet stort set alle sammen er positive og enhedslisten går derfor også til det fortsatte udvalgsarbejde med en positiv indstilling vi mener bestemt at det her forslag er et skridt i den rigtige retning om end et meget lille skridt

egentlig slutte her men når jeg alligevel står heroppe kan jeg

udtrykke en stille undren over at disse skridt ikke allerede er blevet taget for lang tid siden

er der jo ikke grænser for hvor meget et flertal af partier herinde tager ofrenes parti eller måske handler det i virkeligheden ikke så meget om hensynet til ofrene men mere om at misbruge ofrenes lidelser

i en uendelighed at agitere for højere straffe i enhedslisten bekymrer vi os meget om ofrene ikke bare dem som desværre allerede er blevet det men også dem der risikerer at blive det i fremtiden præcis derfor kan vi ikke synge med på sangen om at alle problemer kan løses med mere og mere straf

som tager ofrene alvorligt må have et dobbelt formål dels at håndhæve retsfølelsen

er der i virkeligheden åbnet op for nye ofre og vores formål er at være med til at sikre

det formål er der foretaget en ekstern analyse af hele offererstatningsområdet som blev afsluttet sidste år og de anbefalinger som kom ud af det arbejde og som kræver lovbehandling er det som vi behandler her den forrige taler undrede sig lidt over hvorfor det ikke var sket tidligere når man nu i så lang tid har talt om

at man kan glæde sig over at nu sker det så så nu erstatter man snak om at stå på ofrenes side med handlingen

det kan være hvordan man finder oplysningerne fra erstatningsnævnet

forventelige erstatningsbeløb frem for at skulle kunne indhente data

noteret mig i høringssvarene så synes jeg det er glædeligt og et tegn på tillid og også noget der kan skabe tillid til hele systemet at man hvis det nu skulle være sådan at man havde udbetalt et beløb

der så kan være et krav om skal tilbagebetales det synes jeg er at man

at trække det hele i langdrag så siger at de få gange hvor der kommer til at være et problem hvor der er blevet udbetalt noget

bliver det tilbagebetalt det synes jeg generelt er en glimrende praksis som vi skulle

nemlig at det betyder noget at sagsbehandlingstiderne ikke er for lange som venstres ordfører beskrev meget godt kan det faktisk være meget voldsomt at være undervejs i processen

godt at regeringen tager de her skridt synes det lyder som fornuftige skridt til at nå målet og derfor vil vi

vi ofrene

til danmarks radio har sagt for rigtig mange er deres liv sat på hold fordi de bliver fastholdt i den position at de er ofre for en forbrydelse hvor sagen ikke er afsluttet endnu og de er i en venteposition det er voldsomt belastende siger hun på den baggrund er det indlysende at der er brug for forbedringer

nu også hæftet mig ved høringssvarene fra dansk kvindesamfund og hjælp voldsofre der også bemærker at der skal tages højde for at ikke alle ansøgere vil være i stand til at anvende en digital selvbetjeningsløsning

der derfor kan være behov for at lade sig repræsentere ved en fuldmægtig fuldmægtig eller en bistandsadvokat det kunne vi godt tænke os at vi

en godtgørelse kan ikke ændre på det der er sket som offer skal man stadig forholde sig til de eventuelle psykiske og fysiske eftervirkninger som en straffelovsovertrædelse kan have

har fokus på offeret frem for for forbryderen

erstatning et element der kan forbedre forholdene for et offer desværre har det i en tid været sådan at ventetiden for at få tilkendt erstatning i erstatningsnævnet har været meget utilfredsstillende det ønsker vi at gøre noget ved derfor foreslår vi at indføre en særlig proces for erstatningskrav op til en vis størrelse vi får bedre mulighed for informationsdeling mellem de forskellige instanser og vi gør det muligt for erstatningsnævnet at træffe afgørelser i sager hvor der endnu ikke er faldet en endelig dom forslagene følger nogle af de anbefalinger som blev konkluderet i en ekstern analyse af offererstatningsområdet med lovforslaget når vi ikke i mål med det samme men det er fornuftige skridt i forhold til at forbedre forholdene for ofrene og sikre dem en så god og gnidningsfri vej igennem systemet som muligt

på længe været helt utilfredsstillende jeg tror vi alle sammen enige om at vi under ingen omstændigheder kan være det bekendt over for de ofre det drejer sig om vi hører nogle grufulde eksempler hvor ofre har været udsat for nogle ekstremt alvorlige overfald som har vendt fuldstændig op og ned på deres liv og hvor de efterfølgende må kæmpe en lang og sej kamp for

spørgsmål om penge men lige så meget og måske i endnu højere grad et spørgsmål om at kunne lægge sagen bag sig og komme videre og det er simpelt hen ikke rimeligt og det kan gøres bedre

var også derfor at der i to tusind og atten blev foretaget en ekstern analyse af offererstatningsområdet analysen blev afsluttet i oktober og atten og indeholder en lang række anbefalinger til hvordan man kan nedbringe sagsbehandlingstiden i erstatningsnævnet til gavn for ofrene en række af de anbefalinger er civilstyrelsen allerede i gang med at implementere

gennemføres nogle af de anbefalinger

at man som offer med et krav på indtil tre tusind

tilkendes erstatning efter en hurtigere proces også adgangen til eindkomst og muligheden for at indhente en udtalelse om varigt men eller erhvervsevnetab fra andre end arbejdsmarkedets erhvervssikring skal være med til at lette sagsbehandlingen ved erstatningsnævnet

om anvendelse af en digital sagsportal som civilstyrelsen allerede er gået i gang med at forberede så den kan tages i brug

lovforslaget indeholder herudover også forslag der giver erstatningsnævnet mulighed for i videre omfang at træffe afgørelse om erstatning og godtgørelse selv om straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort ved endelig dom hvis hensynet til offeret taler for det lovforslaget står ikke alene der er sideløbende iværksat en række øvrige initiativer som ikke kræver lovændring og det er ifølge analysen i disse mere styringsbaserede initiativer det store potentiale for at nedbringe sagsbehandlingstiden ligger lovforslaget skal derfor ses som en del af en større pakke der samlet set skal gøre op med de lange sagsbehandlingstider men tingene er jo ikke gjort med det vi arbejder fortsat på hvordan vi sikrer ofrene en så god og hurtig vej gennem systemet som muligt med de bemærkninger vil jeg

hvor der er nedlagt påstand om udvisning og

retsmøder også det her forslag handler om sagsbehandlingstider

det skal der gøres noget ved det gælder jo ikke mindst også hensynet til ofrene her helt i forlængelse

diskuterede tidligere forslaget har

telekommunikation i retssalen og i retssagerne således at man sidestiller de muligheder forsvareren har med de muligheder anklageren får fremover når det handler om

bruge videokonferencer eksempelvis

det muligt hvis man eksempelvis er omrejsende kriminel og ikke kan finde ud af når man er tilsagt til det at skulle møde op ved en dansk domstol at man så kan få en

udvisningsdom ved det der hedder en udeblivelsesdom

et ganske udmærket forslag som forhåbentlig også kan være med til at effektivisere

med påstand om udvisning at den pågældende udlænding er til stede i retten ellers kan man ikke gennemføre sagen med påstand om udvisning det betyder som

mange udlændinge jo kan trække sagen i langdrag og ikke mindst at der er tale om et kolossalt spild af ressourcer dommere sekretærer domsmænd forsvarer anklager måske oven i købet vidner der sidder helt forgæves og venter

tiltalte har udsigt til en straf på op til seks måneders fængsel eller en år hvis han har samtykket ved udeblivelsesdom det er et glimrende forslag som som vi fra venstre kun kan støtte den anden del af forslaget vedrører muligheden for videokonference den har vi allerede i dag således at forsvareren kan møde via video men med det her forslag kan også anklageren møde via video og det her gælder jo altså også den indgrebsadvokat der skal ind og medvirke i situationer hvor der skal laves telefonaflytninger og lignende også det er en glimrende måde jeg lægger også i den forbindelse vægt på at det jo altså er dommeren der har afgørelsen og hvis han er betænkelig ved den måde at også anklageren møder ved video og altså ikke som normalt er til stede og fremmer sagen i retten så kan dommeren selvfølgelig beslutte det modsatte nemlig at anklageren skal være til stede men

vurdere at der er i den yderste konsekvens rent teoretisk kan være et retssikkerhedsmæssigt problem forbundet med at dømme folk

helt ret i sådan gælder det jo med alle regler vi kan jo nok alle sammen finde eksempler hvor

som den absolutte hovedregel ser jeg ikke noget problem i

så vidt jeg ved også muligheden for at anke den her type sager til

endelig vil jeg sige at dommeren jo gennemser

samtlige sagspapirer under alle omstændigheder og og jeg tror at han forsøger at afveje den risiko og hvis han synes der ser ud til at være antydningen af en risiko

vil han nok afsige kendelse om at vedkommende skal fremstilles alligevel

ret teoretisk set kan der

til stede det er vel ikke bare

kæmpestore idioter det er vel fordi de har haft en grund til at vurdere at det var vigtigt af hensyn til retssikkerheden

det så er en general procedure vi åbner op

så kan det gå rigtig hurtigt hvis

være til stede i retssalen fremover så kan vi jo virkelig få gang i maskinen og virkelig få dømt folk på alle områder

det da kan være barskt nok er det jo altså kun i sager hvor man kan blive dømt op til seks måneders fængsel men jeg understreger igen at dommeren har

den endelige afgørelse og jeg ser ikke en fornøden risiko til

i retsmøder så parterne ikke behøver

dels en øget adgang til at afsige udeblivelsesdomme i udvisningssager

som dommerforeningen påpeger i sit høringssvar ikke det samme som at være fysisk til stede i retssalen både retsmøder afviklet via en videoforbindelse og en øget adgang til udeblivelsesdomme risikerer derfor at svække retssikkerheden

især hvis retssikkerheden skal respekteres det er hævet over enhver tvivl

spørgsmålet er jo om vi er klar til at betale den pris i form af mindre retssikkerhed for at øge effektiviteten i enhedslisten har vi hæftet os ved de betænkeligheder ved øget brug af videotransmission som i høringssvarene især kommer fra domstolene og dommerne

der især kommer fra advokater og retspolitisk forening vi går derfor ind i udvalgsarbejdet med en vis og jeg vil sige sund skepsis og vi vil i udvalgsarbejdet nøje afsøge og overveje om risikoen for at indskrænke retssikkerheden er en pris som er værd at betale for at systemet effektiviseres vi vil ikke på forhånd sige at der ikke er situationer hvor det kan ske men vi vil heller ikke bare på forhånd sige at sådan skal det være det er netop en afvejning så vil vi

ministeren bede om at få udleveret nogle tal for antallet af retsmøder i udvisningssager hvor sagens behandling har måttet udsættes fordi den tiltalte ikke er mødt frem medmindre selvfølgelig ministeren lige sidder og har dem på bordet der så kan vi jo få dem med det samme men ellers stiller vi

det der dog er kernen

liberal alliance er

en udvisningssag bare ved at udeblive fra retsmøder og det er slet ikke okay for

at konsekvenser for deres gerningsmand

i en udvisningssag hvis gerningsmanden bare lader være med at dukke op til retsmødet så grundlæggende

tilliden til retssystemet og så handler det i særdeleshed om retfærdighed for ofrene for kriminelle handlinger det synes jeg er to legitime formål

lidt et bedaget udtryk efterhånden altså der er jo alle mulige former

være så fantastiske muligheder for at have en dialog med hinanden og have en rummelighed og

autenticitet i det videorum

til at kigge i en retning hvor vi så i det mindste kan sikre

en løsning vil være i orden det er vi bare ikke helt sikre på at det er netop på grund af de høringssvar som enhedslistens ordfører også fremførte så lad os se på

lad os se på om det er en ordentlig løsning jeg vil dog sige

det man kan levere på området i i forhold til det dommerne mener

at det kan løses i fremtiden så der er vi relativt positive i forhold til det andet med udeblivelser og at kunne afsige dom uden at vedkommende

utilstedeligt at man ikke møder op altså

forstå at man ønsker at gøre noget ved det omvendt er det et voldsomt skred tænker vi

skal acceptere at der bliver fældet dom uden at personen er til stede så hvad gør vi der der synes jeg netop

det rent faktisk

er det mange tilfælde der gør at vi skal lave det om for alle det er lidt den omvendte tale af

altså sker det en enkelt gang eller to at nogle misbruger systemet det må vi se på men vi er

den teknologi der nu er udviklet til at gøre ting smartere men samtidig

tænker jeg altså også nogle af de samme ting som enhedslistens ordfører var inde på der blev rejst nogle bekymringer ved det her lovforslag for det første er der selve bekymringen for det retssikkerhedsmæssige i at man ikke er til stede og for det andet

det forsvarlige i om det er den rigtige metode at bruge og jeg synes egentlig

i et svar fra venstres ordfører her i dag at man

gør meget ud af at holde fast i at det jo er

hos domstolene om man mener at det er forsvarligt at gøre det eller ej

hvert fald meget vigtigt for os i radikale venstre

vi skal være med til det her lovforslag i hvert fald vil vi gå ind

på den årrække jeg selv var domsmand

når hele koret sad klar og vi kun manglede den tiltalte

der er også nogle tiltalte der lejer julelege for at udskyde en dom siger formanden for dommerforeningen mikael sjöberg

være fristende at gøre kort proces i sådan nogle situationer når sf alligevel ikke kan støtte lovforslaget skyldes det en række indsigelser fra foreninger og personer med tilknytning til netop retssystemet advokatrådet bemærker jo at vurderingen af udvisningsspørgsmålet ofte kan afhænge af oplysninger som kun den tiltalte ligger inde med for eksempel om tilknytning til herboende personer eventuelle rejser til hjemlandet sprogkundskaber og kontakt til familiemedlemmer i hjemlandet vi kan også læse at landsforeningen af forsvarsadvokater

manglende vurdering af udlændingens personlige forhold

vi kan også se her at landsforeningen af forsvarsadvokater igen skriver at de undrer sig over at lovforslaget efter justitsministeriets opfattelse ikke er forbundet med

jeg må sige at jeg synes at retspolitisk forening har flere gode indvendinger de skriver at

udeblivelsesdomme i udgangspunktet er i strid med princippet om en retfærdig rettergang og at deres anvendelse derfor skal have undtagelsens karakter og være velbegrundet

hvad omfanget af det her er de skriver nemlig at

udvidelse af adgangen til at anvende udeblivelsesdomme hviler på en udokumenteret påstand om at der spildes mange ressourcer ved at retsmøder må aflyses og udsættes fordi en tiltalt udlænding der påstås udvist ikke møder retspolitisk forening henstiller at der inden fremsættelsen af lovforslaget eller i det mindste under folketingets behandling sættes tal på hvor ofte den slags retsmøder aflyses og på de udgifter der vil kunne spares ved den foreslåede ordning de ting skal vejes op mod hinanden og i sfs regnskab

denne regering har gennemført en række stramninger som har øget antallet af udvisninger og det er meget positivt noget af udfordringen handler også om at få de her sager behandlet mere effektivt lige nu skal en sag udskydes hvis tiltalte ikke møder op personligt hvis der er nedlagt påstand om udvisning

nogle kan forsøge at forhale sagerne bevidst og at fraværsprocenten er høj det er skidt for retsfølelsen når forbrydere spekulerer i ikke at møde op derfor vil vi med dette lovforslag gøre det nemmere for domstolene at træffe afgørelse uden at tiltalte er til stede vi foreslår at det gøres nemmere at bruge moderne videokommunikationsteknologi dermed kan dommen afsiges på afstand men vi foreslår også simpelt hen at gøre det muligt at afsige dom selv om tiltalte er udeblevet fuldstændig fra retssagen det er simpelt hen ikke fair at vores domstole skal bruge så mange unødvendige ressourcer på at køre sager og retsmøder

sker derfor ændrer vi på rammerne

kommer hurtigt igennem retssystemet af hensyn til ofrene og for at sikre borgernes tillid til retssystemet med lovforslaget foreslås det at udlændinge der begår kriminalitet skal kunne udvises ved dom selv om de er udeblevet fra retsmødet lovforslaget indeholder derudover ændringer der skal gøre det muligt at gennemføre retsmøder ved hjælp af video i flere situationer end i dag baggrunden for den del af lovforslaget som handler om udvisningssager er at kriminelle udlændinge i dag kan forhale en straffesag ved at udeblive fra retsmødet det skyldes at en straffesag hvor der er nedlagt påstand om udvisning ikke kan gennemføres uden at den tiltalte stede i retten straffesagen skal derfor udsættes hvis den tiltalte ikke møder op i retten og derved kan den pågældende undgå at få den straf og den udvisning med tilhørende indrejseforbud som han eller hun har udsigt til at

det er stødende for retsfølelsen at kriminelle udlændinge på den måde kan lægge sten i vejen for retssystemet det belaster effektiviteten i straffesagskæden når dommer anklager og forsvarer gang på gang skal møde op i retten for blot at konstatere at den tiltalte ikke

og det er spild af vores skattekroner det er et generelt problem særlig med omrejsende kriminelle som ofte kun er her i kort tid og forsvinder før deres sag behandles i retten derfor foreslås det med lovforslaget

det muligt også i udvisningssager at fremme en straffesag til dom selv om tiltalte ikke er til stede det betyder at domstolene vil kunne træffe afgørelse om udvisning selv om den der skal udvises ikke er mødt op medmindre retten vurderer at den pågældendes tilstedeværelse er nødvendig lovændringen gælder for alle sager hvor udlændinge ud over udvisning står til en straf på højst seks måneders fængsel ændringen gælder desuden for sager hvor anklagemyndigheden har krævet en straf på højst en års fængsel

derudover præciseres det at advokater der beskikkes i sager om blandt andet indgreb i meddelelseshemmeligheden på samme måde som en forsvarer kan deltage i retsmøder via video hvis retten finder det forsvarligt samlet set er lovforslaget et

hen imod et mere effektivt retssystem hvor straffesager kan behandles hurtigere og hvor vi udnytter ressourcerne på en mere effektiv og hensigtsmæssig måde og hvor vi sikrer at kriminelle udlændinge ikke kan unddrage sig straf og udvisning

skridt og det må jo så betyde at det er

hvis vi snakker om kriminelle hvor der er tale om mere alvorlige forbrydelser end dem vi snakker om her så kommer de jo formentlig med to betjente

og hvis vi så fraregner dem som frivilligt har givet tilsagn om at

man kan køre sagen uden deres tilstedeværelse

det tusind eller er det to tusind

talmateriale der ligesom kan belyse hvor stort det her problem egentlig

med de omrejsende kriminelle dem som jo kommer og tømmer vores huse eller hvad de gør

vi kan dømme personer op til en års fængsel i udeblivelsessager men så snart vi

om udvisning på

give dem en udeblivelsesdom men nedlægger man påstand om om udvisning

jeg har også

og siddet og ventet på på folk der havde deltaget i forskellige ting og sager og

som ikke mødte op så det kan jeg sagtens genkende jeg kan også genkende at det

men det der trods alt er begrundelsen for at lave det her lovforslag er jo lige præcis at det er en bestemt gruppe nemlig den bestemte gruppe der hedder folk der kan udvises men som har en straf under en vis ramme og der synes jeg bare at vi må have tallet ministeren har det her men

kan sikre sig ikke at få en dom ved at blive væk

om der er én sag om året eller om der er tusind eller titusind og ministeren kunne jo have forberedt sig for det ligger i høringssvaret fra blandt andet retspolitisk forening der udtrykkeligt opfordrer til at vi senest ved behandlingen i dag trods alt får en fornemmelse af hvor meget vi taler

ministeren ind at stille spørgsmålet den anden vej jeg hører hvad i siger hvad er størrelsesforholdet det er så måske ikke faldet ministeren ind men kunne

det ikke er lykkedes at opnå enighed i forligskredsen

offentlighedslovens § fire og fyrre skal justitsministeren

lovforslag om revision af

herunder anvendelse af obligatoriske postlister først gennem en forsøgsordning som blev iværksat den første januar to tusind og femten hos relevante aktører og senere gennem ombudsmandens evaluering af ordningen efter at revisionen er blevet udskudt flere gange er regeringen ikke kommet længere

deltaget i blev revisionen af postlistebestemmelsen udskudt i både to tusind og sytten

at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at fremsætte lovforslaget herom eller at udskyde det endnu en gang det er ærgerligt

lykkedes forligskredsen at blive enig men så længe der ikke enighed i forligskredsen om den rigtige model støtter socialdemokratiet regeringen i at ophæve revisionen

forløbet siden vedtagelsen af

for restriktive offentlighedslov i to tusind og tretten lidt er ved at antage karakter af en farce tre partier der var med til at indgå forlig om loven i oktober

har siden skiftet mening

der blandt andet omfatter det parti justitsministeren er formand for bedyrer at de ønsker afgørende ændringer af blandt andet den såkaldte ministerbetjeningsregel som er en af de bestemmelser som gør at offentlighedsloven er langt mere restriktiv end den lov der var gældende indtil

meldinger for pålydende et overvældende flertal i folketinget for en lempelse af offentlighedsloven faktisk er det så vidt jeg kan se kun socialdemokratiet og venstre der står fast på at værne om den lukkethed og den magtfuldkommenhed som loven har skabt mulighed for

som folketinget to gange har ændret og forlænget revisionsbestemmelsen vedrører et ganske lille hjørne af den samlede

og selv om man sagtens kunne vedtage at gøre obligatoriske postlister til en permanent ordning helt uafhængig af den store lempelse af

så foreslår justitsministeren nu at man helt afskaffer revisionsbestemmelsen

det sker så med henvisning til uenighed i forligskredsen vi har svært ved at se begrundelsen for at ophæve revisionsbestemmelsen isoleret set det er på høje tid at der indføres en sådan regel og det kan folketinget gøre her og nu og så ser vi frem til

allersenest den attende juni vil være

uden om lukkethedspartierne socialdemokratiet og venstre

dette flertal vil stå friere end i dag så vi gerne meget gerne uden om en kommende regering også en regering som

omsider kan få vedtaget de nødvendige lempelser i offentlighedsloven

i sandhed nødvendigt at sikre at offentligheden får en reel mulighed for at kontrollere ministerierne og myndighederne og får at vide hvad der reelt der

dansk folkeparti og enhedslisten om noget

ikke hver dag vi har debatteret offentlighedsloven rigtig meget

flertal i forrige valgperiode indskrænkede åbenheden i den offentlige forvaltning til noget som i hvert fald efter liberal alliances målestok

ønske og det er jo blevet større undervejs som den

øge åbenheden igen og det er lige præcis det som vi har diskuteret både her i folketingssalen ved forskellige lejligheder og vi egentlig også diskuteret det rigtig meget i avisernes spalter i

vi godt have tænkt os det tror jeg ikke der er nogen

er i tvivl om at de drøftelser ville munde ud i

en ny aftale om substantielle lempelser i offentlighedsloven særlig

men det gik som det gjorde

det betyder selvfølgelig også at de ændringer i offentlighedsloven som vi har kæmpet for siden man indskrænkede åbenheden i forrige valgperiode kæmper vi videre for i næste valgperiode der håber jeg at alle både nye kritikere og gamle kritikere og åbenhedstrojkaen og hvad man ellers har vil være i hopla når vi skal tage fat på det efter næste

enighed om at man måske burde kigge nærmere på og få skabt den åbenhed som vi tilsyneladende næsten

er enige om at vi nok skal have mere af derfor har vi jo i

når vi forhåbentlig efter næste valg er regeringsførende der må vi jo

se om det bliver til virkelighed men det er da et af de punkter hvor jeg godt kunne tænke mig at være en af dem der fortsatte efter næste valg nu det ikke tilfældet for mit eget vedkommende men

stærke visioner og værdier i et parti som alternativet når vi så kommer ind og skal sidde og arbejde ved magten

procent sikkert at det bliver os der bliver regeringsførende efter næste valg men jeg synes det er påfaldende at vi har debatter om tillid til demokratiet manglende tillid politikerglæde eller politikerlede

altså vi vil mere åbenhed men når man så sidder og har muligheden for rent faktisk

gøre det nu og her og den her postlisteordning hører ikke nødvendigvis fuldstændig sammen med hele offentlighedsloven man kunne måske godt gå ind og og vælge et element og gøre noget ved bare det

så ikke tage at gøre det altså jeg kan simpelt hen ikke se de gode argumenter

medmindre det er fordi det simpelt hen er umanerlig svært at lede landet hvis vi lemper den her offentlighedslov og det kan godt være

det ser bare ikke fornuftigt ud udefra men hvis det er sådan

eller ansvarlig leder af landet hvis man bliver kigget endnu mere over skulderen end man gør i

være rigtig bøvlet og nogle gange kan det også være helt nødvendigt at der er et rum hvor man ikke kan følge med udefra

meget mere åbent og meget mere

det kan da godt være at der er nogle af

vi blive mere nuancerede og være lidt mere forstående over for at

vi ikke kan lempe men

ikke overbevist om endnu så lad os få den debat og lad os med at udskyde

delelement af offentlighedsloven som vel ikke engang rigtig var med i den fra to tusind og tolv hvis jeg læste høringssvarene korrekt

se på om vi ikke kan få gjort noget ved det og få en

ret meget godt at sige om regeringens arbejde for at skabe mere offentlighed det er blevet udskudt igen og igen og igen og det er vi stærkt utilfredse med i radikale venstre nu er postlisterne jo bare en lille del af hele offentlighedsloven og derfor vil vi stemme nej til det nu jeg synes det er sløjt at man ikke engang kan levere i

som enhedslistens ordfører også var inde på at vi får en ny regering

vi efter det her valg kan samle de mange kræfter der er i folketinget

nyt flertal og en ny regering

venstre går og drømmer om måtte opstå efter et valg

radikale venstre drømmer om og som sidste gang indførte mere lukkethed i den offentlige forvaltning

i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering at man ophæver

slås vi jo med socialdemokraterne på det her punkt vi er jo ikke enige og derfor håber jeg bare at fru christina egelund og liberal alliance

virkelig mener det man siger alvorligt nemlig at det er et kardinalpunkt for det radikale venstre og skulle man indtræde i en ny regering som har andre ønsker på det her område end det radikale venstre har så

bare gennemføre det så det er mere

til at stemme imod sin egen overbevisning for at få nogle andre ting eller om man bare vil

det er så mit spørgsmål til den radikale ordfører er det der bliver sagt her ikke et tilsagn om at de radikale efter et kommende folketingsvalg vil stemme efter deres overbevisning uanset hvad

og dermed sammen med det øvrige flertal i folketinget sikre at der kommer lidt mere åbenhed

efter næste valg må samle alle os der har flertallet til at lave offentlighedsloven om så jo det kan vi bare gøre men det vi jo ikke ved endnu

jeg håber da at radikale venstre kommer i regering det

an på om vi kan blive enige med socialdemokraterne om et kommende regeringsgrundlag det må vi jo se det kommer an på

stemme for sin politik efter valget uanset hvad så kan man gå ind i alle de regeringer man vil og man kan gøre alt det man vil

behov for en klar melding fra det radikale venstre

der er det jeg siger at offentlighedsloven er rigtig vigtig for radikale venstre men det også rigtig vigtigt for radikale venstre at vi får flere pædagoger i vores daginstitutioner at vi får en bedre folkeskole at vi får stoppet besparelserne på

at vi får lavet en grøn omstilling med flere elbiler og med udtagning af landbrugsjord det er jo den samlede pakke der kommer til at afgøre om vi er med eller ej så ja offentlighedsloven bliver en meget vigtig del

trods alt bare en lille mulig lysstråle nogle af de mest centrale aktører i den her debat er jo danske medier og dansk journalistforbund og i deres høringssvar

de at de med stor beklagelse og forundring har konstateret at formålet med udkastet er at ophæve revisionsbestemmelsen i

ikke længere er et krav om

for at indføre postlister de skriver at det mest kritisable ved lovforslaget dog er at det er en klar tilsidesættelse af intentionen med en udtrykkelig og særskilt revisionsfrist

langt mere indgribende end forudsat så skriver de at forslaget

forpligtelsen til for regeringen til overhovedet at forholde sig til hvorvidt og i hvilket omfang en obligatorisk postlisteordning skal implementeres tilbage står en uvirksom bestemmelse der trods gode intentioner om at skabe en længe efterspurgt øget åbenhed i den offentlige forvaltning nu fremstår som en agtværdig hensigt der har lange hvis nogen udsigter til at blive indfriet sf kan ikke støtte

seksten postlistebestemmelsen i offentlighedsloven postlistebestemmelsen drejer sig om muligheden for administrativt at pålægge myndigheder at de skal føre offentlige postlister på deres hjemmesider eksempelvis lovforslaget ophæver blot revisionsbestemmelsen det vil sige at vi ikke tager stilling til nu hvor vi lander med postlistebestemmelsen den bliver der ikke rørt ved det er ingen hemmelighed at det har været svært at finde et kompromis mellem forligspartierne

men indtil da er der intet grundlag for at ændre den eksisterende bestemmelse vi konservative støtter

det går ud på at fjerne en revisionsbestemmelse

jo begrundet i at den nu to gange er blevet udskudt første gang

atten skulle vi så have et to tusind og nitten og bare udskyde den en gang til nej nu foreslår justitsministeren fornuftigt at den fjernes men det forhindrer jo ikke at man til enhver tid kan tale videre og til enhver tid

derfor synes jeg det er inderlig fornuftigt

et flertal her i tinget som som ønsker og

terrorlovgivning og alt muligt er blevet vedtaget uden nogen former for revisionsbestemmelser men her indsætter man så en

og logikken er så at så fjerner vi revisionsbestemmelsen er det logik eller er det bare et forsøg på at omgå det der var enighed om og som man lovede vælgerne da man vedtog loven nemlig at man ville kigge på det efter en vis periode for at lave

gennemføre de ændringer

har revisionsbestemmelsen jo kun den effekt at den så at sige tvinger til at man tager en ekstra runde nu har der været taget to runder og det her

så den tredje runde og justitsministeren synes fornuftigt

jeg spørger om venstres holdning venstre mener altså ikke

om den tredje gang vi nærmer os altså den syttende juni

til at leve op

selvstændig betydning

at ophæve pligten til at revidere den såkaldte postlistebestemmelse i offentlighedsloven det er altså bestemmelsen om at der administrativt kan fastsættes regler om at myndigheder løbende skal offentliggøre lister med ind og udgående post på myndighedens hjemmeside

har der som bekendt tidligere været gennemført et forsøg hos fire udvalgte myndigheder

med åbne postlister forsøgsordningen blev evalueret i juli sytten af et ekspertudvalg udvalget skitserede forskellige modeller for en eventuel postlisteordning men understregede at valget i sidste ende måtte være politisk derfor er revisionen af bestemmelsen om postlister også blevet udskudt de seneste to år med henvisning til at overvejelserne om postlister netop kunne indgå i forligskredsdrøftelserne

om offentlighedsloven i de drøftelser har regeringen arbejdet for et samlet kompromis men som bekendt er forhandlingerne om

at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at videreføre ordningen og det foreslås derfor at revisionsbestemmelsen

så må vi jo efter valget se

er der nok grund til at understrege at der jo ikke ændres ved adgangen til administrativt at indføre åbne postlister det vil der jo stadig være mulighed for ved at ophæve revisionsbestemmelsen er der bare ikke længere krav om at revidere postlistebestemmelsen om der så senere

jo altså stadig et åbent politisk spørgsmål der kan tages op efter et folketingsvalg ligesom

øvrigt jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte være under udvalgsarbejdet

det her specifikke er jo som der også

lidt en pseudodebat vi har om det så hvis det er passende fra talerstolen her kunne det være meget interessant at høre hvor det er der er nogle brydningsflader

helt konkrete modeller for hvor vi hvis vi skulle blive enige

til medierne der kan man bare se så synes jeg stadig væk det må være sådan at

om ikke under valget så i hvert fald efter det har

som den forrige taler også sagde at

vi skal skifte rundt så man kan komme op og side på forreste række

ordførerne sætter sig op på forreste række

nordiske samarbejde ja vi er inde i en god gænge og fra arbejdet i

nordisk råd føler jeg at der i hele norden er en forståelse af at et et øget samarbejde er vejen frem der er så mange ting der binder os sammen i norden det nogenlunde fælles sprog kulturen forvaltningstraditioner og simpelt hen måden vi gør tingene på dansk folkeparti er i nordisk råd repræsenteret i partigruppen nordisk frihed som foruden vores parti består af sverigedemokraterne

og sandfinnerne fra finland det er tre partier som ser meget ens på mange ting også i forhold til det nordiske samarbejde som vi alle prioriterer meget højt i en tid hvor eu fylder rigtig meget i debatten er det værd at minde om det værdifulde i vores samarbejde i norden og de punkter hvor vi dér har nået meget vi finder det særdeles positivt at man fra regeringens side lægger vægt på at norden skal være den mest

verden det er en proces som skal bringe os nærmere dette mål og som skal gøre det lettere for borgerne i de nordiske lande at bosætte sig og arbejde på tværs

vore lande ligeledes anerkender vi det store arbejde som allerede er blevet foretaget på grænsehindringsområdet og som indeholder en styrket mobilitet og det er nemlig mobiliteten der er med til at underbygge en fælles nordisk identitet det kræver en god og udbygget infrastruktur også på miljøområdet er vi godt på vej i det nordiske samarbejde

holdbart norden er vi nået vidt omkring med forskellige

begrænsning af plastaffald og genbrug og holdbarhed og en bæredygtig udvikling så vore lande også

er der en fælles forståelse af at det enkelte nordiske land ikke kan stå alene endelig vil jeg nævne kulturområdet som noget af det helt vigtige og her er der to dimensioner norden som eksportør af kultur til hele verden på den ene side og vores indbyrdes kultureksport til landene inden for norden

hvor man taler om den helt specielle

genre og vi elsker også i norden at se

hinandens produktioner som heldigvis i stort omfang

og på de nordiske public service stationer et stort skridt ville være en ophævelse af geo blocking inden for de nordiske lande således at vi uændret kan følge med i tv programmerne på nettet hos hinanden men her er et af de eksempler hvor opgaven med at løfte området desværre foregår i eu regi

er med til at bremse de politiske ambitioner vi måtte have når jeg taler norden og nordisk råd må jeg igen nævne nordisk frihed her har vi fundet fælles fodslag når det gælder forsvaret for vores kultur i norden vi har fremsat sager som fælles halalmærkning et emne vi desværre ikke havde det store held med og vi har ønsket et endnu bedre fælles beredskabssamarbejde i norden allerede under skovbrandene sidste år i sverige var det midt i katastrofen en fornøjelse at konstatere at danske beredskabsfolk var medvirkende til at hjælpe med det store slukningsarbejde

senest fremsat forslag om en fælles autorisationsordning for osteopater som giver god mening inden for norden hvor sverige og finland stadig mangler autorisationsordninger i det hele taget er sundhedsområdet et af de helt vigtige og vi har de samme udfordringer i alle de nordiske lande en uheldig cocktail af lave fødselstal

aldrende befolkning hvordan skaber vi bedre betingelser for børnefamilier hvordan gør vi det i fællesskab mere attraktivt at få børn det er en problemstilling som vi meget gerne vil tage fat på i dansk folkeparti og nordisk frihed med til debatten om sundhed hører også det kommende 5g netværk som vi skal tage stilling til hvilke usikkerhedsmomenter er der i dette er det ordentligt belyst kan det være farligt for mennesker det er noget som jeg personligt mener vi har taget lidt for let på ja vi har stadig meget at arbejde for i det nordiske samarbejde

også et arbejde der betaler sig og som giver mening også for de kommende generationer af nordiske

samarbejdsministeren for en omfattende og god redegørelse

der er ikke et ord jeg ikke kan tilslutte mig på venstres vegne og jeg vil tilføje at hvis ord dog bare kunne skabe hvad de nævner så var vi med denne redegørelse kommet rigtig langt i det nordiske samarbejde men jeg er bange for at det kræver lidt håndsved og lidt tålmodighed og også lidt stædighed hvis det hele skal gennemføres

øvrigt egenskaber som vores samarbejdsminister til fulde besidder så jeg ser med fortrøstning frem til den fortsatte indsats for det nordiske samarbejde jeg savner selvfølgelig noget om forsvaret som er blevet det vigtigste af alle samarbejdsområderne men det kommer jo i en særskilt debat hvor jeg kan forstå at det er forsvarsordførerne der tager sig af det og det er jeg faktisk glad for for forsvarsordførerne skal i allerhøjeste grad tænke nordisk i fremtiden det ønsker svenskerne og det ønsker finnerne alt taler for et intensiveret nordisk forsvarssamarbejde også med tanke på sikkerhedssituationen i østersøen og i arktis

jeg er glad for at redegørelsen kommer

tværgående og jeg er også enig

prioriteter og tværgående hensyn

er brug for færre men klarere mål som der så kan sættes mere kraft bag det synes jeg er kloge ord der er ikke noget

det har jeg tænkt på lige så længe jeg har været med i det nordiske samarbejde og der tales om indførelse af flerårige budgetrammer vel at mærke rullende budgetrammer så man hvert år træffer beslutninger der rækker lagt frem det er en rigtig god tanke og den kunne vi såmænd også benytte os noget mere af her i folketinget

venstre er meget glad for samarbejdsministrenes handlingsplan for mobilitet som gør arbejdsstrukturerne mere klare og opstiller prioriteter i arbejdet og så står der nederst

regeringen vil arbejde aktivt for gennemførelse af elementerne

om gennemførelse af eu lovgivning gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer samt anerkendelse og grænseoverskridende brug af elektroniske identiteter og digitale tjenester

det sidste er det vigtigste af det hele det er jo disse tværgående grænsehindringer som skaber alt for mange problemer uanset om man vil etablere sig

det elektroniske identitetssystem og de digitale tjenester det er rigtig vigtige områder at tage fat i jeg har for nylig haft møde med danske torpare i sverige som har sendt mig en lang liste over hvad der plager en dansker der har en ødegård eller et sommerhus i sverige og man bliver flov når man læser det og spørger sig selv har vi da slet ikke haft nordisk samarbejde i de sidste halvtreds år jo det har vi men man har altså end ikke fået løst

et lån osv hvis man etablerer sig i et andet nordisk land det er vigtigt at vi bruger de klagemål fra danske torpare altså danske småhusmænd i sverige

som brækjern for nedbrydelse af grænsehindringer ganske som de bornholmske klagemål har været nyttige brækjern for det grænsehindringsråd

store og små imellem hinanden og jeg takker ministeren for at

eksempler på hvad vi har fjernet af hindringer

altså ikke er alle ministre som gør helt så meget som de kunne gøre for at fjerne grænsehindringer på deres område så har jeg sagt det på en pæn måde og det håber jeg

kan få sat lidt mere skub

info norden fremadrettet skal hjælpe med spørgsmål om nordisk samarbejde og nordiske støtteordninger ud over alle spørgsmålene om mobilitet og grænsehindringer det har at gøre med kommunikation for vi har jo måttet sande i grænsehindringsrådet

adskilligt som vi ikke kan gøre noget ved men så kan vi da i det mindste oplyse borgerne ordentligt om hvad reglerne er og hvad man så skal gøre hvis man vil arbejde eller bo eller studere eller oprette en forretning i et andet nordisk land

de nordiske statsministre har erklæret at

vi skal have udrullet næste generation mobiltelefonsystem 5g og det er for at følge op på nordisk baltisk ministererklæring om fremme af kunstig intelligens

meget vigtig sag og tilsvarende også implementering af de grænseoverskridende brug af elektroniske identiteter som jeg lige har talt om

dertil kommer eu implementering som jeg ved ministeren er meget velinformeret om og meget optaget af så er der jo vil jeg lige nævne alle de rapporter vi har fået hvor vi ikke er kommet til bunds med gennemførelsen jeg tænker på stoltenbergrapporten hvor der stadig er punkter som vi ikke er

vi ikke har fået realiseret der var også

rapporter blandt andet om sundhedsområdet hvor vi har denne arjeplogaftale

simpelt hen ikke forståelse for hvorfor der ikke er fri vandring for social og sundhedsassistenter

jeg vil bare slutte med at takke ministeren for det engagement hun har udvist og ønske hende held og lykke med at skubbe lidt til ministerkollegerne

de også gør hvad de kan

er det ikke en mærkelig

her er eu og så skal vi komplementere eu det burde

at eu skal komplementere det nordiske samarbejde

et spørgsmål om ord jeg spørger fordi nordens lande har forskellige forhold til eu der er ikke to lande der har præcis det samme forhold til eu hvad mener venstres ordfører om det er det ikke bedre at vi siger at nordisk samarbejde skal udvikles alle de steder hvor det er fornuftigt og hvor det er nemt

gøre det uanset om eu har nogle regler

også har en tæt tilknytning til

at vi skal sidde og vente på eu vi skal aldrig vente på eu

er nemmere for fem lande at blive enige end det er for syvogtyvende dertil kommer at når de fem lande bliver enige med hinanden

er der meget stor chance for at den model de bliver enige om ender med at komme til at gælde i hele eu så herre christian juhl må ikke opfatte det sådan at vi skal sidde og vente på eu mit princip er at vi

i og så ser vi hvor langt vi kan komme for jeg er enig i at vi

gøre det der er fornuftigt i norden et sidste spørgsmål er hvad synes venstres ordfører om at vi nu har skullet spare ni procent på budgettet i norden men i eu

skruer vi bare op hele tiden hver gang eu beder om flere penge

spare ni procent

overholder de aftaler og den fælles lovgivning som de er gået med til i eu det er jo det der står i redegørelsen og

vil også anbefale at man overholder de fælles regler men inden for dem og i respekt for dem går videre med en nordisk model som derefter har gode chancer for at blive en europæisk model

kan jeg ikke fralægge mig ansvaret for at der også i min tid som minister for nordiske anliggender var et dansk ønske om en besparelse det kom til at koste os dyrt

det brugte de andre lande jo til så at sige nej til forskellige danske ønsker men sådan er det

også end eu og nato

til mediesamarbejde og forhåbentlig også et meget meget stærkt klimasamarbejde selv om

lige nævnt på den næstsidste og sidste side med et par sætninger det synes jeg er for defensivt i forhold til hvor vigtig klimaindsatsen er vi bør i norden gå foran

fyrtårne for resten af verden fordi vi har evnerne til det vi har teknologien til det og vi har erfaringerne med bæredygtighed og klimaindsats derfor bør vi sammen

offensiv som også kan gavne den industri der skal være med til at udvikle den del af det der hedder teknologien og vi har de mennesker som også hver især i norden vil gøre en kæmpe indsats for

at man ikke satser mere på klima i norden vi skal vente længe før eu er med og derfor er det vigtigt at vi tager førertrøjen hvert land kan ikke gøre det selv men vi kan

samarbejde og det er naturligvis det vigtigste det er noget der siger sig selv så har vi nordisk ministerråd som her giver en redegørelse det er også ikke helt uden vigtighed hvad ministrene finder på men det er efter min mening vigtigt at ministrene lytter noget mere til nordisk råd

der er en himmelvid afstand mellem nordisk råds anbefalinger og det ministrene reelt beslutter jeg vil gerne sige kunne i ikke godt tage at lytte en lille smule mere vi har haft samlinger i nordisk råd hvor ministrene lige pludselig gik midt i en samtale med nordisk råds medlemmer fordi der lige pludselig var pressemøde

det vigtigere at komme i pressen end at snakke

vi har reelt også diskuteret i nordisk råd

for at bevare tilliden til det ministrene går og laver nordisk råd er vigtigt holdepunkt i en tid med opbrud i både eu og nato

ministeren også i redegørelsen

både eu og nato har velsagtens ikke været i nogen større krise end de er i i øjeblikket det er også det lederne fra de to organisationer siger derfor er det vigtigt at vi opbygger alle mulige alternativer som kan gribe det som falder og som er nødvendigt at bevare

bliver meget meget mere vigtigt end det nogen

kan spille en meget meget større rolle hvis vi vil

det der med at jamen hvis vi kan gå videre i norden

skal vi gøre det ja men det er netop

problemet med eu de forhindrer os på en lang række områder i at gå videre hvis vi vil lave noget bedre

hvis det kan komme til at blive kaldt tekniske handelshindringer og så er det ligegyldigt om det er sverige eller finland eller danmark

jo selv erfaret det i klimadebatten hvor de også gerne vil have udfaset benzin og dieselbiler

udfase benzin og dieselbiler før

passer eu er en teknisk handelshindring man forhindrer

at man siger at af hensyn til klimaet

vi kun have elbiler om nogle år

sige at det er en teknisk handelshindring det er dog fuldstændig vanvittigt

norden stå sammen om at sige at selvfølgelig skal vi gå så

på klimaområdet

det er både nemmere og mere demokratisk at arbejde i nordisk råd end det er i eu og nato og det skal vi

det ser også ud til at befolkningen når endelig man forklarer hvad man laver i nordisk råd er meget mere positivt stemt over for den måde vi arbejder på

min erfaring fra debatmøder og foredrag

vi skal have gennemført en entydig nordisk streamingtjeneste så alle kan se alle nordiske film

bertel haarder kan kan se skam

nævnt fem seks gange over for skiftende ministre og jeg synes snart at vi skal leve op til hans ønske og jeg tror rent faktisk at hele norden ville

jeg så forleden hvor lidt skat facebook betaler i hele europa det er i promiller i promiller de betaler stort set ingen skat men de rager hele annoncemarkedet til sig sammen med et par andre

gå nedenom og hjem fordi de ingen annoncer har de går over til de sociale medier der ikke betaler skat det er

at vi kunne lave et nordisk alternativ til for eksempel facebook det ville sagtens kunne lade sig gøre og jeg tror også

facebook der er i dag plus at er hele den der debat om

mere ud af skat skattely og hvidvask det er en international indsats men vi kan gøre rigtig rigtig meget for

relativt gode skattevæsener i de nordiske lande jeg tror også at vi får trimmet det danske

vi har gode skattevæsener men lige nu er der

vigtigt at vi får beskattet de store selskaber

vil andre jo ikke betale skat så har vi snakket om noget som er gået i glemmebogen

sidste år sammen med sydslesvigudvalget og der havde vi nogle møder på ikke den danske men den skandinaviske ambassade i berlin

jeg vil gerne høre ministeren hvornår skal vi tage flere initiativer rundt i verden så vi har fælles ambassader

det giver merværdi det giver faktisk også en mulighed for at være mere synlige en masse steder en ting som jeg ofte har

som alternativ til den vanvittige oprustning der er i gang i øjeblikket der kunne vi

forebygge konflikter forebygge klimaflygtninge forebygge mange af de årsager der er i verden til at mennesker må flygte og dermed kommer i en meget meget kritisk situation hvor vi

det samme gælder udviklingsbistanden

der er alt alt for lidt samarbejde der er en lille smule samarbejde nogle steder men alt alt for lidt i forhold til de opgaver der

så arktis det er nævnt

men jeg synes at dele af arktisindsatsen handler om erhvervsliv og så glemmer man ligesom nogle af tingene

en afmilitarisering af arktis

samarbejdet om flygtninge og det betyder

og indvandrere godt ind på arbejdsmarkedet jeg tror at vi har erfaringer vi kan bidrage med

på nogle områder i danmark og der kunne vi godt blive bedre men det kræver jo at vi har en regering der er en lillebitte smule mere åben i forhold til hvem der må være i landet

afsnit her den skriftlige beretning synes jeg er meget defensiv men jeg læste et afsnit på side

læse op en gennemgående dimension i programmet er endvidere digitalisering erhvervsministrene har med baggrund i samarbejdsprogrammet lanceret arbejdet med nordic smart

vedrørende realtids forretningsdata for business to business og for business to government samt smart mobility and connectivity vedrørende bevægelse ogeller forbindelse af mennesker steder varer og

data undskyld mit engelsk men hvad betyder dette afsnit jeg forstår det simpelt hen ikke kunne vi ikke sige at hvis folketinget skal have en

var tre uden for salen der kunne finde på

at man kræver færre og klare mål forøget optimering strømlinethed men man nævner ikke med ét ord også de resultater man synes skal stå i

papir man refererer bare

når det gælder beskatning af de store multinationale firmaer som google facebook

har vi vel i den grad brug for hinanden

burde være mere aktive i konfliktløsning

et par uger hvor konfliktløsning kommer på dagsordenen hvordan ser

norden samlet går ud og engagerer sig på

vi har en kapacitet norge gør rigtig meget ud af det og har været med til at

en fredsløsning mellem farc og regeringen i colombia

koster måske kun en procent

tænk hvis vi havde været klogere i irak tænk hvis vi havde været klogere i syrien tænk hvis vi havde brugt vores store intellektuelle kapacitet til at komme ind og påvirke ting rundtomkring med udviklingsbistand og med kloge hoveder der ved hvordan magtforholdene er i landene

og de fattige mennesker kunne få gavn af i stedet for at bruge

men zoomer vi ind

det nordiske samarbejde sådan helt ind

spørgsmål om at skabe vækst og velstand på tværs af den nordiske region og det skal vi altså holde fokus på

man på nogle felter har har mistet lidt af det her centrale fokus alt for mange små projekter bliver prioriteret

det egentlig bidrager nævneværdigt til det vi mener er formålet med

sige derfor glæder det mig også at ministeren har arbejdet for at fortsætte reformsporet i nordisk ministerråd så vi kan komme tilbage til det der virkelig tilfører samarbejde og få nedbragt de store administrative omkostninger som organisationen og det nordiske samarbejde også

kronjuvelen i det nordiske samarbejde har altid været de åbne grænser mellem de nordiske lande både når det kommer til mennesker og varer det sikrer vækst og velstand i hele regionen og selv om denne juvel

en smule mat de seneste år

ikke mindre dyrebar det er måske bare på tide

det nordiske samarbejde og det mener jeg bestemt også at den

at man kan handle med hinanden på tværs af grænserne også for borgerne som oplever en større sammenhængskraft når

problemer kan rejse arbejde studere og så videre i de nordiske nabolande jeg ser frem til at danmark overtager formandskabet for nordisk ministerråd næste år og håber og forventer at fokus vil være på at få sat endnu mere turbo på reformerne så vi kan bringe samarbejdet tilbage til kernen nemlig vækst og velstand til sidst

et lille plus og et lille minus

er den opmærksomhed på brandingværdien

at være nordisk herre christian juhl har lige været inde på det vi kan spille rigtig mange roller i

det på den måde på alle leder

hvor forsvaret blev af og jeg kan forstå at

vi nu endelig er blevet konkrete med at

vil jeg gerne sige tak for regeringens

et ord om det som i fremtiden vil blive det væsentlige for dansk erhvervsliv og for andre landes erhvervsliv nemlig indsatsen for et bedre klima der er både ansvar og pligter til

erhvervslivet men der er også ufattelig store muligheder hvis vi genererer et samarbejde mellem erhvervslivet i norden

det sted på kloden som samlet set ved mest om hvordan vi løser de her problemer

enkelte menneske skal gøre for at vi løser de her problemer hvad er grunden til at liberal alliance fuldstændig udelader

ikke er beskrevet i forhold til bæredygtighedsperspektivet der er jo lavet et hav af rapporter på det her område og vi er faktisk ret gode til det i norden jeg tror at hvis man sætter en ring rundt om de nordiske lande

tæt på at opfylde alle de mål der er sat op

de store vandreservoirer

nået rigtig langt når jeg valgte at fokusere på

man kan jo vælge hvad som helst at pille ud

vækst og velstand der giver os mulighed for at få råd til de mange indsatser på bæredygtighedsområdet

aktiviteter efter de hensyn der skal tages

at erhvervslivet lever i i en verden hvor vi ikke kan overleve som som

så vil jeg i øvrigt gerne spørge både liberal

for det det ord der hedder beskæftigelse

andre lande altså ikke brug for beskæftigelse vi kan godt beskæftige os selv det drejer sig

op på det jeg synes det er uanstændigt over for almindelige arbejder at sige

have et arbejde og alle de

globale politik skal adressere de tre kriser som

kalder vi empatikrisen systemkrisen og klimakrisen derfor ønsker vi at være en del af en global forandringsproces vi vil bidrage positivt til et globalt opgør med rovdrift på klodens ressourcer den ekstreme globale ulighed udemokratiske tilstande og fastlåste konflikter målet med udenrigspolitikken er først og fremmest at skabe de nødvendige forudsætninger for en global bæredygtig omstilling at skabe de bedste vilkår for at skabe en værdig levestandard bæredygtig udvikling og fredelige tilstande for alle klodens indbyggere vi styrker bedst menneskerettighederne basale frihedsrettigheder og den politiske og sociale inklusion ved at arbejde gennem stærke fællesskaber baseret på gennemsigtighed dialog og håndhævelsen af universelle menneske og frihedsrettigheder netop det nordiske samarbejde

demokrati i danmark

og værdier med derfor mener jeg at det nordiske samarbejde skal styrkes samtidig med at vi engagerer os i eu samarbejdet her i norden har sin helt egen ret

ikke et samarbejde som blot skal komplementere eu når vi er ved det demokratiske

med i en meget kort periode men jeg ser stor værdi i at være en del af nordisk råd både som parlamentariker

på en måde nogle længere tidsperspektiver end vi er vant til at have når vi arbejder

kan faktisk behandle og vedtage beslutninger som ofte føres ud i livet efterfølgende man kunne måske kalde det for slow politics altså

glæden ved mødet med de nordiske kollegaer fra de andre nordiske lande og

er en positiv arbejdsproces for det demokratiske arbejde og for det resultat der kommer ud

hvor vi lytter mere til hinanden og faktisk finder nogle løsninger som bliver bedre af det her samarbejde og den tid og den sparring vi giver hinanden derfor mener jeg også godt

det er vist også tidligere blevet nævnt her i debatten af en anden ordfører at man kunne

etablere et tættere samarbejde mellem

i sidste ende regeringerne og ministrene i de enkelte lande som som tager det der kommer fra fra den parlamentariske samling i nordisk råd og og skal implementere det i de enkelte lande så et tættere samarbejde der ville også give

som regeringen også nævner i redegørelsen

aktiviteterne løbende tilpasses den

der må jeg jo konstatere at klimaet endelig er kommet på dagsordenen og

har implementeret fns verdensmål som en fast del af den måde vi arbejder på det giver ligesom mulighed for at sætte fokus på hvordan

områder vi arbejder i og det er så blandt andet også klimaet der har også været

fokus på på bæredygtigt forbrug

i nogle af de nordiske lande i hvert fald

et meget højt forbrug

have fokus på havmiljøet har der også været fokus på og er fokus på og er det i løbet af i år og det

så det er både modigt og glædeligt at fokusere på noget af det

lige taler om bæredygtig udvikling

skal vi også støtte op om bæredygtig udvikling til gavn for nordatlantens oprindelige folk og den unikke arktiske natur vi skal bidrage mest muligt til at sikre ansvarlige og bæredygtige investeringer i arktis

bør det desuden være en markant udenrigspolitisk prioritet for danmark at sikre arktis som et lavspændingsområde i dag taler vi

som også tidligere nævnt af andre ordførere ikke om om forsvarspolitik

nævne mit ønske mit ønske om norden som foregangsregion når det kommer til fred hvor forebyggelse og politiske løsninger altså ikke militære løsninger skal være i centrum som flere af ordførererne også tidligere har

er kultur og kulturudveksling også meget vigtigt

ser som vigtigt og som vi i alternativet gerne vil prioritere

når vi nu taler om øget fokus på udvalgte områder i dag

sig en rolle som som fredsmægler

konfliktløser ude i verden hvordan ser ordføreren for sig at norden kan påtage sig den rolle

med til at arrangere en høring eller et seminar om

så jeg vil ikke stå og sige at jeg har de endelige svar på på spørgsmålet

at der er fokus på det og er vært for for det her seminar for at høre resultaterne

diplomatiske ikkevoldelige metoder

de bagvedliggende årsager til konflikterne

også i konfliktfyldte

herre martin lidegaard

om forståelse for at det er hans bidrag til

redegørelsen her og talen som talen som jeg vil viderebringe men vi vil gerne først og fremmest

fra radikale venstres side takke ministeren for årets redegørelse det er noget som ordføreren ikke jeg selv men ordføreren er meget engageret i vi

som det fremgår af redegørelsen er sket en styrkelse af det nordiske samarbejde på flere områder og det glæder vi os over det det er nok og jeg kunne høre at det allerede var

som fyrtårne for både demokrati velfærd

menneskerettigheder som mange andre regioner i verden

både kunne og indimellem da heldigvis også gerne vil lære af

at vi er ærlige og siger at der også stadig er plads til forbedringer som flere andre ordførere også var inde på en ny og en forstærket energi i det nordiske samarbejde jeg ved at ministerens partikollega herre

som jeg også kan se er til stede jo har slået til lyd for det

det er vel en ærlig sag at sige at folk ikke altid står i kø

ærlig og sige på eget partis vegne

det ikke er sådan at der hver dag er overskrifter i medierne

om nye banebrydende initiativer på nordisk niveau og det er bestemt ikke ministerens

der bliver gjort rigtig meget

landene i norden faktisk er mere forskellige end det altid

og end mange forestiller sig når de sådan hører om det udefra og selvfølgelig også at vi som nordiske lande og vi

eu europa nato internationale organisationer men jeg er da inspireret af noget af det

kan vi tænke det nordiske mere offensivt er vi sådan størknet lidt i at sådan har det altid været så også fra ordføreren herre martin lidegaard

for eksempel er det oplagt at forsøge at engagere de nordiske lande mere i en fælles strategi for arktis det er noget herre martin lidegaard

både når det handler om de store sikkerhedspolitiske spørgsmål men også når det handler om balancen mellem

og og hvordan vi vi skal se på det det gælder selvfølgelig ikke mindst i grønland og færøerne hvor alle dele af rigsfællesskabet har en klar fælles interesse men også det som jeg kunne høre

i hvert fald den forrige ordførers tale hvordan kan de nordiske lande gå foran i et mere forpligtende strategisk samarbejde om at fremme fns bæredygtighedsmål inden for en lang række områder der kunne de nordiske eu medlemmer måske

verdens mest ambitiøse klimaforskning det kunne man jo godt

at trække på og en anerkendelse rundtomkring

mere at gøre for at fremme den fri bevægelighed

mellem landene det er klart skal den nationale grænsekontrol bestå for evigt eller kunne vi investere i noget mere langsigtet

og arbejde på tværs af grænser i norden

vil vi bare gerne vise vores opbakning til i radikale

men måske også signalere at

vi prioriterede at der er noget at hente

udvalgte strategiske sager

lidt mere med med spredehagl der er meget

hvert fald for danmark og tror vi også for resten af norden og også

nordiske medlemmer af eu

men generelt opbakning til

samarbejde i danmark oplever ordføreren at der er en

i holdningen til det nordiske samarbejde i

interesse jeg tror selv om jeg ikke har så mange års politisk erfaring

men men jeg synes der er nogle fyrtårne her

jeg fremhævede selv herre bertel

i det radikale gruppeværelse og det er også noget jeg har et politisk bagland

ret optaget af

gennem fns bæredygtighedsmål altså at vi bringer

er nogle særlige nordiske aftryk vi godt kunne gå foran med det oplever

takke for samarbejdet det synes jeg grund til jeg synes at vi i

har haft et fint samarbejde med

redegørelsen på en ædruelig og fornuftig måde kommer rundt omkring de emner der har været og som vi har debatteret undervejs

det nordiske samarbejde trænger til at vi passer på med alle de store skåltaler og så fokuserer noget mere præcist på de områder hvor nordisk samarbejde giver merværdi og vi rent faktisk kan

igennem det sidste års tid har haft lejlighed til at være ude i i foreningen norden jeg har selv haft lejlighed til at være derude tre fire gange til til debatarrangementer de fylder så hundrede år nu her i år det er sådan hjemme

men jeg synes at foreningen norden på en

med rigtig mange lokalforeninger derude i det ganske land

som det også er nævnt i redegørelsen ønske foreningen norden tillykke

mig til at deltage i en række af de også store og flotte arrangementer som som foreningen har

ministeren for det der står i indledningen

tredje afsnit hvor man lægger op til at

formandskabet i nordisk råd så vil man køre videre

for er der noget vi har brugt tid på i den danske delegation

prøve at italesætte lige præcis det

den efterhånden hel del år hvor jeg har deltaget i

kastet det foregående formandskab væk og så skal det nye land ligesom præsentere noget nyt og handlekraftigt

har et område som kan være med til at gøre en forskel

nu ved en ihærdig indsats over for en række organisationer kommet dertil at de også nu

at se ideen og fornuften i

vi kommer syd for ejderen så kan folk ikke finde ud af

forsikre ministeren for

område som jeg virkelig håber vi som delegation og minister kan holde fast på nemlig at vi på sundhedsområdet også prøver at finde nogle af de steder hvor vi kan flytte noget jeg tænker på små sygdomme helt tilbage til

ikke er så mange der bliver ramt af

forskning og viden på det her område

samarbejdede om de såkaldte små sygdomme havde man pludselig en population som gjorde at man måske både forskningsmæssigt udviklingsmæssigt

være endnu mere pragmatiske og målrettede

det der måske irriterer mig allermest er at vi har

lille procentdel som vi har politisk indflydelse på det gælder hele

ret meget på det her område men den politiske indflydelse på det er simpelt

vi har diskuteret det mange gange og jeg oplever

skal være lidt mere vedholdende både som politikere og som minister

det er et vigtigt område vi skal fortsat fokusere på det mobilitet som der også bliver nævnt i redegørelsen er med til at skabe en merværdi for det nordiske og jo vi har sejre men vi har bestemt også steder hvor det kan gå endnu stærkere

i karakter i forhold til det nordiske samarbejde

ikke mindst fordi vi nu også har en

fælles udfordring i forhold til putin rusland kaliningrad missiler og

slutte af med at komme rundt omkring to ting den ene er at der

vi har fået ansat en person til at

i hvert fald ikke været at alt hvad der foregår i europa parlamentet så skulle slæbes hjem til os

på at fange nogle af de debatter i det europæiske hvor vi

fælles nordisk fodslag

vi skal koordinere det her betydelig bedre og jeg er

klar over hvor meget vi løfter når vi kommer

fylder rigtig meget

det er et eksempel på at vi kan bringe

gå ind på netflix og finde en overskrift som hedder nordiske serier og der er rigtig mange inde på den kommercielle del som netflix er det

jeg skal slutte med endnu en gang at sige tak for redegørelsen den er ikke svulstig

stor coolhedsfaktor hvis du spørger

jeg er helt enig ikke kun fordi vi

sidste gang for jeg er en stor tilhænger af det nordiske samarbejde og jeg så gerne at de nordiske

udvikle samarbejdet langt mere end tilfældet er nu

er det tankevækkende at omverdenen opfatter norden som en homogen

man for mange år tilbage droslede ned for ambitionerne om at udvikle det nordiske fællesskab men det skyldes nok at vi har et stærkt folkeligt fundament

er et nyt stærkt momentum for at tage væsentlige skridt fremad i det nordiske samarbejde blandt andet fordi et større samarbejde kan styrke de nordiske

position i en verden som synes i

og kinesiske xi har indtaget den globale scene autokratiske tendenser inden

under pres ligesom brexit ændrer positioner

tættere samarbejde mellem nordiske

har tydeliggjort at der findes vægtige udviklingsmuligheder for det nordiske samarbejde som giver god mening

glem bare ikke at

visionære armbevægelser men flere andre indsatsområder bliver nævnt og en afgørende faktor for øget samarbejde ligger selvfølgelig i mobilitet mellem

reducering af grænsehindringer det går fremad

også et voksende behov for samarbejde mellem politi og retsinstanser i landene og også det er på radaren i det nordiske samarbejde jeg finder det også også særdeles positivt

de forenede nationers agenda om verdensmålene og

nogen sinde som samtlige verdens

og det haster med at rykke på de mange mål hvis de skal

tredive

men blandt de unge

vi får en balance i regnskabet

protest mod manglende engagement i klimadagsordenen taler sit

politisk begreb blev lanceret af

og vise vejen til bæredygtige samfundsmodeller

om energi klima forvaltning af fiskebestande

opbygning er stabile retsstater den nordiske model som hele verden ser på med stor respekt

med at vise nogle bæredygtige eksempler det

gavne vores del af verden men også være et betydeligt bidrag til hele den globale proces og det vil også gavne erhvervslivet i vores lande at vi går

omstillingen til en bæredygtig produktion

det er en dagsorden som også har særdeles stor betydning for de nordiske nationer

vi her i huset besøg af arctic economic council

inspirerende diskussion om hvordan erhvervslivet i norden og andre arktiske

ser for sig at investeringer og udvikling skal

har arctic economic council udarbejdet rapporten arctic business

kodeks for investeringer i arktis der blandt andet har en hovedlinje som

at bringe værdi og kompetence til de lokale samfund så de får en

basis at bygge deres egen velfærd på

er der aftalt fælles initiativer over de næste par år

vil påtage sig en aktiv

til det nordiske samarbejde

at stå for en del af aktiviteterne under

af verdens overflade men langt den største del af verdens madproduktion har sit udspring

der findes nye måder at producere proteiner på

til gengæld kan man så også sige at vores

og den har i høj grad

i verden hvor man ikke kerer sig så meget om hvad der hældes ud i

fordi

fokus på energi og miljø vi har sat os som mål at få elektrificeret energiforbruget på

det vil vi også sætte fokus på igennem formandskabet i

gerne i det nordiske samarbejde og vi ønsker også at levere et positivt bidrag til fællesskabet derfor har et enigt lagting mere end en gang søgt om at blive medlem af den nordiske familie på samme vilkår

vores første ansøgning for

løbet panden mod en mur

det nordiske samarbejde

været forhandlinger i gang mellem

men svaret har ladet vente på sig så længe at foreningen norden har nået at blive hundrede

gammel i mellemtiden

er strandet i justitsministeriets restriktive fortolkninger af bevægelighed

så er det endnu et eksempel på at hjemmestyreloven

i vores historie på en høflig måde

side en i en nye konstruktion hvor

sig pligter i fællesskab med andre nordiske

og de færøske medlemmer i folketinget lever jeg gerne med for den færøske velfærd er ikke fundamenteret i blokstøtten

anerkender færøernes engagement i nordisk samarbejde det er både på parlamentarikerplan

det anerkender jeg fuldt ud

jeg holder meget af anker jørgensen

for at han bliver berømmet på færøerne men det er måske nok

gå for vidt i forhold til hvor meget anker jørgensen faktisk lovede og hvad der kom ud af det men det kan vi

de historiske arkiver efterfølgende det jeg måske synes er det vigtigste

færøerne danmark og grundloven og de udfordringer det giver det er jeg sådan set enig i men er herre magni arge ikke enig med mig i at det ikke er den eneste forhindring der er helsingforsaftalen er

være meget svært for færøerne at blive medlem af

bare det jeg bare synes

at det ikke kun er en dansk færøsk debat

en bredere debat som ikke kun er dansk færøsk men

ting som står i redegørelsens indledning hvor der står

man gerne vil styrke norden ved at sikre branding af norden i andre verdensdele både når det handler om værdier og kompetencer så vi udnytter den påvirkningskraft vi kan få når vi står samlet

noget der vender udad og ikke

statsministeren har et par gange tror jeg i sine taler

sekterisk politik som man ser i usa i disse år og den ustabilitet

er mange andre steder derfor bør har

være den voksne i klassen og den voksne i verden og påtage sig mere lederskab end man har gjort før

usa i næsten alting

så stabilt alle steder i europa

er jo totalt kaos i storbritannien alvorlig uro i

helt alvorlige konstitutionelle udfordringer

i spanien og så videre

bør påtage sig rollen som den voksne i

selv om der er der er ustabilitet

vi vi har haft manglende regeringsdannelse i sverige i månedsvis det samme i island og så videre så er norden både på verdensplan og i europæisk sammenhæng en helt fænomenal unik succes det må må vi bare konstatere uden at

den her sammenhængskraft den her succes til

at man har en fælles identitet tætte relationer få få hindringer

det som det her nordiske samarbejde handler om

redegørelsen viser hvordan det gøres i praksis og

fuld opbakning til det både fra danmark og fra

den fælles identitet som er opstået gennem det her samarbejde i norden

kulturelt og værdimæssigt fællesskab

jeg faktisk tro at hvis man målte det

mellem de nordiske lande er stærkere end fællesskabet er internt

og stærkere end fællesskabet er internt i storbritannien der er færre konflikter der er færre modsatrettede meninger som

i klassen i europa besværliggjort af at nogle lande er

for eu og nogle uden for og

været sagt nogle gange at der jo er ét nordisk land som har påtaget sig den her rolle

konfliktmægler når der er konflikter rundtomkring i verden

norge hvordan kan norge blive en del af det her

det gamle jugoslavien norge

en basker som havde været dybt involveret i den konflikt som var mellem

nogle dage han havde haft i norge i oslo hvor de de to parter fra regeringen og fra

under den norske regerings paraply

konflikten og var med til at føre til

store som skete sidste maj måned

en temasession i nordisk råd og der bliver der også

en seance om det her kan norden i fællesskab påtage sig

og være med til at hindre at konflikter opstår det synes jeg helt klart

samme statsapparat har vi noget at sælge der har vi noget at sige

men det har vi da klart færøerne er et eksempel på en nation som

man skal være meget

af vi har meget inspiration vi kan komme med derfor synes jeg

et meget spændende perspektiv som som er sat på dagsordenen på den her konference i

at norden er mere aktivt ude og

måske en dag ligesom det nu er naturligt at man kigger til til norge når der er en konflikt

så kigger til skandinavien

som det er blevet sagt bliver regnet som et land mange steder når når

under et fordi der er så meget fællesskab

samme stabilitet alle vegne derfor vil jeg

jeg ser jeg frem til i stor spænding at man lancerer den den vision

også give ny ny inspiration en ny indsprøjtning til det nordiske samarbejde at man ser mere udad

styrke os selv indadtil det var sådan

flere af ordførerne var inde på

ministre involverer sig i kampen om at fjerne hindringer men også herre henrik dam kristensen

inddrage øvrige ministre

netop blandt ordførerne opmærksomme på at beslutningskraften

hos de enkelte ressortministre

det er vigtigt at vi i fællesskab der presser på

nå de beslutninger som vi gerne vil have truffet i det nordiske samarbejde

arbejdet blandt andet omkring reformdrøftelserne men især også i arbejdet med mobilitet som rigtig mange af ordførerne har været inde omkring vi har jo løbende drøftet blandt andet reformarbejdet jeg har været med til at presse på for at vi fik truffet nogle fornuftige beslutninger

være dygtigere til at have klar retning på

vi skal have færre prioriteter for at vi også når i mål med alt det vi sætter i gang

når herre christian juhl nævner alle mulige samarbejdsfelter så har jeg egentlig stor respekt for dem alle sammen

vi skal have truffet nogle beslutninger og set en effekt af det vi sætter i værk sammen

at arbejdet gennem mange år har udviklet sig med rigtig meget knopskydning med rigtig mange mindre indsatser

hav af strategier og tværgående hensyn jeg synes altså at vi skal give hinanden håndslag på at det vil vi

det bliver uoverskueligt det bliver svært at se resultaterne

og vi får for lidt ud af det når vi kommer til at satse på alt muligt mellem himmel og jord

sørge for at kanalisere ressourcerne derhen hvor vi simpelt hen får mest merværdi ud af samarbejdet også tak til herre henrik dam kristensen for at fremhæve mit ønske om mere kontinuitet i arbejdet

en af de vigtige ting at satse på

enkelte formandskabsperiode sætter en masse nye ting i gang

nu skal vi virke energiske og sprudlende og så dør det hele

overgår til det næste land

skulle kunne vedtage en ny vision for det nordiske samarbejde

holde fast i for eksempel enigheden om

putte noget indhold i og få skabt den her bedst integrerede region

den vision vi er enige om

der er ingen tvivl om at det kan være et rigtig vigtigt redskab i forbindelse med den her skarpere fokusering på hvad det lige præcis

inde på vores ønske om flerårige budgetrammer det har vi jo drøftet vi

kunne give et bedre flow i forhold til anvendelsen af budgetmidlerne og også måske give noget mere langsigtet planlægning hvor vi igen får skabt en bedre

og en tydeligere forbindelse mellem de politiske prioriteter

udfordringer en af de ting

er geo blocking eller geo blokering skal jeg måske sige af hensyn til formanden og der

jo sådan at der er blevet udarbejdet en rapport med forskellige forslag til

gøres på det her område og der skal nu være en dialog i den kommende tid for finde ud af hvad det konkret

meget væsentligt spørgsmål og

at der nu er taget initiativ til at det skal undersøges

kan nå frem til at blive klimaneutralt

er et super vigtigt arbejde der er sat i gang

jeg siger fokus på kontinuiteten og klare mål og prioriteter

at vi netop kan tage fat i sådanne oplagte forslag som dem ordførerne har været fremme med

overskriften for de forskellige projekter men lige præcis

to tusind og seksten og hvis vi kan lykkes med at

kunne blive rigtig effektivt i forhold til at løfte de små og mellemstore virksomheders muligheder

gennemført fuldstændig

kan give en værdi på omkring to hundrede milliard kroner så det er altså noget der er rigtig store perspektiver i

jeg synes vil rykke i forhold til at gøre det meget nemmere for

skabe noget vækst og nogle arbejdspladser så undskyld at jeg lige dykkede ned her i et konkret eksempel men

enhedslistens ordfører

blandt samarbejdsministrene her den fireogtyvende april have en videre drøftelse af visioner og reformer og vi skal jo så også have en drøftelse hinanden imellem

min linje på på det møde

ambitionen om norden som den mest integrerede region i verden

lægge stor vægt på og det skal være det vi

når vi skal opstille de overordnede målsætninger for det videre nordiske samarbejde

er mobilitet jo netop det centrale element rigtig mange har

det er den første af sin slags og det er igen et forsøg på at gøre det meget konkret i forhold til

presset på og det er netop

i forhold til de områder som blev fremhævet af nogle af ordførerne digitalisering

og gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer hvis vi kunne nå nogle beslutninger på de områder

er der ingen tvivl om at det virkelig kunne være et skub i den rigtige retning for mobiliteten hvad angår gennemførelse af eu lovgivningen

stort ønske om at ambitionsniveauet bliver løftet at vi i

får taget nogle af de initiativer vi har taget i dansk regi

i nordisk sammenhæng allerede i morgen deltager jeg i en konference i stockholm om

at koordinere hvordan vi implementerer nye eu retsakter i de enkelte landes lovgivning så vi undgår at vi fortolker forskelligt og dermed ender med at få nye grænsehindringer men at vi i stedet prøver at koordinere

ikke laver nabotjek efterfølgende men at vi måske gør det forud

samme vis i de forskellige lande netop af hensyn til mobiliteten og

infonorden er faktisk et af de konkrete

jeg har taget som minister som

vi netop har fået en nemmere adgang til information om

nordisk regi for alle aktører så er det rigtigt som flere har nævnt

foreningen nordens hundrede årsjubilæum det synes jeg også er rigtig vigtigt og jeg

også sørge for at deltage i en række aktiviteter

det er jo også der der sker en stor inddragelse af

at at få forskellige synspunkter

her og tyve vi har et super samarbejde ikke mindst med færøerne og med grønland

jo igen vigtigt at arbejdet i sektorerne går ud på at få identificeret

inden for de enkelte sektorer der netop kan fremme

der har været inde på det værdimæssige i det nordiske det har alle ordførere sådan set men i fremhævede det især at jeg også har en ambition om at vi under det danske formandskab netop kan gøre noget ud af bedre at få forklaret

og i virkeligheden blive lidt stærkere i

hvad det egentlig er der binder os sammen

er vi kan skabe nogle resultater

gøre os stærkere i forhold til den internationale dimension og bidrage til netop

holde fast i men også at styrke demokratiet og respekten for menneskerettigheder rundtomkring

et rigtig stærkt engagement det er jeg superglad for og jeg ser frem til vores fortsatte drøftelser

jeg i jeg kan sågar sige at jeg jeg også i respekt

noget af min taletid til min færøske kollega her under kvindekommissionens

new york og på lignende vis

i forhold til afholdelse af de forskellige

mine færøske kollegaer

eller i hvert fald kan holde ud at sidde på den næste times tid

og den første ordfører der får ordet

alle skal have friheden til at leve det liv de gerne vil

det skal naturligvis gælde fra

hvad vi forventer af vores medmennesker hvilke uddannelser vi tager

arbejde vi har hvilken løn vi får hvor meget pension vi opsparer og meget meget mere det er vigtigt at huske når vi diskuterer de udfordringer som vi står over for vi lever i et samfund hvor der stadig er nogle markante barrierer der begrænser mange mennesker i deres muligheder for at leve det liv de ønsker

at kunne kombinere et aktivt arbejdsliv med et nærværende familieliv er ligestillingskampen så kvindernes kamp mod mændene eller omvendt for den

som i dag begrænser både kvinder

er på en og samme tid en kulturkamp imod forældede opfattelser af hvad kønnene kan og ikke kan

frihedskamp hvor vi ikke accepterer at nogle bliver begrænset alene på baggrund af deres køn er der så forskel på mænd og kvinder ja heldigvis skal de forskelle

bliver helt ens nej tak men begrænsningerne skal ryddes af vejen så børn får lov til at være børn så mænd får lov til at være ligeværdige forældre og prioritere familien og så kvinder får lov til

og mulighed for at spare op til alderdommen også kvinder der er ansat i

vi har stadig alvorlige ligestillingsproblemer som skal løses

at problem og at vi er forpligtet til

blive en del af løsningen så bliver man i stedet for en del af problemet og det er altså ikke blot det enkelte individ der selv skal løse opgaven det er ikke den enkelte kvinde

kan fjerne løngabet mellem mænd og kvinder og det er heller ikke den enkelte far som kan sikre fædre bedre forældrerettigheder vi kan hver især gøre noget

strukturerne virkelig skal brydes så skal vi gøre det sammen strukturelle udfordringer strukturelle problemer er som ordet antyder

vi står over for handlingsplanen præsenterer nogle af de udfordringer

og løngabet mellem mænd og kvinder for det er et stort problem at vi taber en stor talentmasse på gulvet blandt andet fordi mænd konsekvent fravælger job i daginstitutionerne og kvinder alt for ofte fravælger job i

og at vi stadig væk har for få kvindelige ledere

hele talentmassen i spil og det gør vi kun ved at få brudt gevaldigt op i det kønsopdelte arbejdsmarked og i uddannelsesvalget det er også de valg som kan forklare en del af løngabet mellem mænd og kvinder men vi har stadig væk en forskel i løn mellem mænd og kvinder som har de samme kvalifikationer den samme erfaring og den samme titel og uddannelse når jeg nævner det kønsopdelte arbejdsmarked uddannelsesvalget og løngabet mellem kvinder som handlingsplanen her også pointerer så er det også på baggrund af en lille smule forvirring

den anden dag i politiken at ligestillingsministeren ikke vil underskrive ligestillingsløfte

ministeren udtalte til politiken at det er vattet af djøf at skyde ansvaret over på politikerne

skulle underskrives for at tilkendegive at os beslutningstagere

muligheder på arbejdsmarkedet der var andre prominente navne som også blev nævnt blandt andet mig selv og finansministeren og andre gode folk

ikke havde problemer med at underskrive ligestillingsløftet men ligestillingsministeren

problematikker også er nævnt i handlingsplanen

det undre at ministeren ikke vil underskrive et løfte om at komme dem til livs

for at man bare skal skrive under på hvad som helst det skal man naturligvis ikke men jeg håber da i hvert fald at ligestillingsministeren vil genoverveje at følge trop og tilslutte sig det her

ikke kommenterer på er forældreorlov og fædres rettigheder og

for at holde forældreorlov vi har fået en

om delt forældreskab og en deling af børne og ungeydelsen

selv efterspurgt det men vi har behov for at være

danmark om at det er mødrene der holder hele orloven

behov for en forandring i den måde vi tænker forældreorlov på

både far og mor som forældre er ligeværdige i forældreskabet

forældreorlov lige over så mor får seksten uger og far får seksten uger men med mulighed for intern overlevering så intet kan gå tabt

deler børne og ungeydelsen op gør det for at sikre at far og mor bliver tænkt ind i forældreskabet på lige vis foruden forældrenes rettigheder vil en lige deling af forældreorloven også have store indvirkninger på andre problemstillinger

hvis arbejdet var mere ambitiøst

med en forældet opfattelse af seksualitet og kønsroller samt at når det kommer til voldtægt har vi brug for en tilgang der beskytter kvinder bedre mod voldtægt i dag det knap så glædelige er at voldtægt og retssikkerhed i den forbindelse ikke rigtig nævnes mere i handlingsplanen justitsministeren og efterfølgende ligestillingsministeren har tidligere udtalt

har fremsat om samtykkebaseret voldtægtslovgivning dejligt tænker man så hvad venter vi på

med ledelsen i spidsen trak stikket på regeringen

at samtykke bør være en del af dansk lovgivning så nu står man jo

og er lidt forvirret hvad er det egentlig regeringen

bakker i op eller slår i bak det bliver vi nødt til at få gravet lidt i

så til ligeløn og løngabet for nogle år

offentliggjorde berlingske en større ligelønsundersøgelse som viste to ting en god og en dårlig nyhed

at ligelønsproblemet løser sig selv

det løser sig selv problemet er bare og så kommer jeg til den anden nyhed at det først bliver om en hundrede og syv år

sandsynligvis der kommer til at opleve det jeg savner at regeringen sætter ind med mærkbare redskaber for at komme løngabet til livs eksempelvis

lønstatistikker eller andre redskaber der er flere måder man kan

det vigtige i vores arbejde med ligestilling

til at anerkende problemerne at handle på problemerne og tage debatten og gøre noget ved det

som de skal være som jeg startede med at

frihed til at være den man er uden at skulle leve op til eller blive fastholdt i bestemte mønstre

er det frihed at bryde med det løngab der er mellem mænd og kvinder at bryde med det mønster at fædre ikke har samme mulighed for forældreorlov

strukturelle barrierer som vi har også når det kommer til arbejdsmarkedet

det liv vi ønsker jeg ser frem til en debat

for at fokus på ligeløn og barsel er

med i socialdemokraternes tale det jeg er rigtig vigtigt det er et kæmpeproblem på vores arbejdsmarked som vi ikke har gjort

noget som helst for at løse de sidste mange år jeg vil bare gerne forstå socialdemokraternes forslag om deling af barsel betyder det at man vil øremærke mere til faren eller medforælderen eller at man vil øremærke mindre til

hvordan hvordan forholder det sig med øremærkningen i det forslag socialdemokraterne

fire uger før mors fødsel øremærket til mor fjorten uger efter mors fødsel øremærket til mor og to uger øremærket til far

at røre ved det vi ønsker at røre ved

er de to og tredive uger som kommer efter

alle forhandlinger alle sammenhænge bliver betragtet som morens

intention der var i lovgivningen i sin tid men som desværre ikke afspejler

er seksten uger til far og seksten uger til mor af de to og tredive ugers fælles men med mulighed for intern overlevering så hvis mor ønsker at holde mindre

til far og hvis far ønsker at holde mindre

ordføreren refererer

der er fjorten uger efter fødslen der er øremærket til moren og to uger til faren

en fysisk beskyttelse af mor men i virkeligheden

eller måske i højere grad af spædbarnet så de fjorten uger handler om en fysisk beskyttelse af et menneske

de to og tredive ugers forældreorlov og dem ønsker vi

sig selv jeg skulle egentlig bare høre ordføreren hvordan han forholder sig til det der eu direktiv der er på vej i forhold til

vi så skal tage ligestillingsbrillerne på og hvis vi skal se på den ligestillingsmæssige effekt

kontekst betyde at der er yderligere seks uger der skal øremærkes til fædrene det vil sige at fædre samlet set

dag ude i fremtiden rent ligestillingsmæssigt

orlov jeg kan frygte at

armene over kors og siger nu er der lidt mere

vi sørger for at vores ligestillingspolitik og vores familiepolitik

er der noget sted i europa eller i verden hvor ordføreren har set at socialdemokratiets model

at øremærkningen virker det ved vi jo

de tager mellem en en fjerdedel og en tredjedel af barslen men jeg kender

de gode intentioner eller de gode ord

den skal eksistere her i danmark og

et politisk værksted hvor vi siger

det meget hurtigt bliver enormt forsimplet altså at enten

eller også vil man ingenting måske findes der andre måder at gøre det her på og min ambition er at vi får prøvet den her model af

som har vist sig værdifulde og gode i andre lande

nu er over fyrre procent kvinder i bestyrelser på grund af deres lovgivning hvordan forholder

men hvis man gør som i norge betyder det at hvis ikke man lever op til fyrre procent

skal firmaet tvangslukkes

vi har i danmark så derfor er det ikke et interessant værktøj

ordføreren nævne nemlig de selvstændige og barsel til selvstændige det var jo et

initiativ der blev taget i den tidligere regering

til udfoldelse af den her regering

barselsmuligheder for selvstændige

alle andre mænd også får børn

også på ligestillingsområdet noget blev ændret undervejs og noget

ikke at blive implementeret og så blev det rullet tilbage af den regering vi har nu så der er nogle ting som man som jeg ser det kan justere lidt på

igen præcis hvordan modellen skal løses

politisk intention altså det at kunne spotte det problem og have som et politisk ønske

at komme det her problem til livs må være det vigtige den

vil vi i alt fald bakke op om det er rigtig rigtig vigtigt der er

let at gå til som også blev

ned til mindre grupper af virksomheder og det

men det er en af måderne til at få belyst lønforskellene og derfor også gjort noget ved dem det er svært at være imod viden synes vi i radikale venstre men det synes at være tilfældet vil ordføreren også der tilslutte sig ønsket om at få lønstatistik nedbrudt på

men jeg kan sige hvor hvor jeg står og hvad jeg arbejder efter

det jo en af de love som var på vej men som blev rullet tilbage og jeg tror vi skal kigge på det igen og få det udbredt til at dække flere virksomheder vi kan jo se at der hvor

lønkommissionen viste i sin tid i to tusind

var på mellemstore virksomheder så at få det udbredt til det

ikke må ende i nogen som helst kønskamp

ligestillingsredegørelsen siger jo også at alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter og det gælder selvfølgelig uanset køn alle ressourcer skal i spil og ingen skal opleve diskrimination på grund af køn seksuel orientering eller kønsidentitet rettigheder og frihed for den enkelte er grundsten i det danske demokrati

oplever alt for mange deres rettigheder og friheder

i nogle etniske minoritetsmiljøer er ligestillingen reelt sat ud af spil her begrænser forældede kønsroller og parallelle retsopfattelser den enkeltes rettigheder og friheder for eksempel kan vi også se at ni og fyrre procent af de kvinder der var blevet indskrevet på landets kvindekrisecentre i

oprindelse vi har derfor

vi har i danmark som yder beskyttelse vi har oprettet sikre opholdssteder for unge i æresrelaterede konflikter og de hjælper døgnet rundt hvis man er på flugt fra tvangsægteskab eller æresrelateret vold der er også fortsat en stor negativ social kontrol i nogle miljøer og det duer ikke og der er også fortsat parallelsamfund i de tal vi har fået i ligestillingsredegørelsen

at der er sket en stigning i forhold til vold otteogtredivetusind kvinder og nittentusind mænd har været udsat for fysisk partnervold inden

seneste år og der er jo en kæmpe udfordring i forhold til vold

er der jo også ofte børn involveret blandt de seksten til fire og tyve årige har tre

procent kvinder og en procent mænd været udsat for fysisk partnervold det seneste år og tre

mænd har inden for det seneste år været udsat for psykisk partnervold der har vi jo

psykisk vold for vold er uacceptabelt og det er uanset om det er fysisk eller psykisk vold ofte er det jo

det svarer til at cirka to procent danskere i alderen atten til fire og halvfjerds år har været udsat for

der har jeg jo så fået med i den betænkning om psykisk vold at det er noget vi skal have kigget på når lovgivningen om strakstilhold skal evalueres

procent kvinder har også været udsat for seksuelle

enige og det er faktisk lidt skræmmende eller overvejende enige i at kvinder der går udfordrende klædt

selv er skyld i hvis de udsættes for seksuelle overgreb jeg kan huske at jeg på et tidspunkt lavede

indlæg i aviserne hvor jeg skrev at uanset om jeg gik nøgen i rold skov så skulle man bare lade være sådan skal det være

acceptabelt at udsætte andre for seksuelle krænkelser

voldtægt eller andet men

hjælpe mænd i krise mænd bliver også ramt af krise

blandt andet horsens krisecenter for mænd og krisecenter for mænd i fredericia

så der er på voldsområdet samlet set

kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder som har været udsat for vold trusler om vold eller tilsvarende krise

i relation til familie eller samlivsforhold kvinderne kan været ledsaget af børn og de modtager under opholdet omsorg og støtte den samme paragraf har vi altså ikke til mænd man kunne jo bare tilføje mænd i paragraffen og jeg siger det jo endnu en gang her fra talerstolen

synes jeg virkelig vi skal sætte ind

udsættes for vold også i nære relationer og der har vi også lavet nogle gode aftaler undervejs

stort fokus på det men det er jo også sådan at seksuel chikane sexisme og digitale krænkelse har vist sig at være et kæmpe og udbredt problem særlig blandt de unge og det påvirker også trivslen og livskvaliteten

været en kæmpe udfordring i forhold til

de digitale medier kan medføre

i forhold til bestyrelser eller andet men vi synes at man skal vælges på sine kvalifikationer

synes vi jo ikke at eu skal diktere den lovgivning vi skal have her

det mener vi godt vi selv kan finde ud af

at vi har en rigtig god orlov og i forhold til de to og tredive uger hvor familien kan planlægge hvordan de vil afholde dem mener vi stadig væk at det skal være op til familien selv at planlægge så derfor går vi ikke ind for det direktiv der kommer

får rigtig mange henvendelser og dem bruger jeg tit

til aktion fars orlov for netop at få de gode

de gode rollemodeller men det må være op til familien hvordan de fordeler de to og tredive uger så derfor vil vi ikke støtte den del når det

kommer til at blive behandlet her i folketingssalen men det var lidt ordene her fra dansk folkeparti

noget at arbejde med og arbejde for

nogle år siden et satspuljeprojekt som

hvis man får et tilbud om

gratis og akut psykologhjælp og efter at

anden var at dem som havde

blev bedre til at være der for deres børn projektet koster fire million kroner om året altså tilbuddet om ikke bare gratis men også akut psykologhjælp til voldsramte

til mænd i krise der har man nogle gode muligheder

vi kan løse det fremadrettet er det også fint det det vil være ærgerligt at vi har et projekt som viser sig at virke

over til noget andet i forhold til det her med

være andre ting der spiller

den her meget meget skæve fordeling

anerkender ordføreren ikke at der er andre ting der spiller ind og er med til at presse familierne til at dele

de vælger som de gør og hvorfor de prioriterer som de gør men fakta er

har man mulighed for at prioritere det er en prioritering det er det jo her i livet i forhold til

de har som de kan træffe

er en barriere på arbejdsmarkedet der er masser af forskning der bakker det her op der er blandt andet forskning fra

investorer og tiltrække mere kapital end

og tre gange flere ville hellere støtte den mandlige stemmes projekt

ansøgning de synes endda at hun var en dårlig forælder det viser mig at der er nogle briller

vi nødt til at have nogle værktøjer for eksempel kønskvoter til

jeg skal da vælges på grund af de kvalifikationer jeg har eller det jeg kan

til folketinget blot fordi jeg er kvinde

handler det også om hvordan man

apropos kønsroller

byttet om dengang jeg blev valgt til folketinget

det lige pludselig min mand der stod med vores tre børn

det er også en prioritering man gør

er blotlagt gennem forskning i hele verden så det vi siger er at

til den situation hvor vi kan gå væk fra den normative praksis der er

mænd har nogle usynlige kvoter det andet du så siger er at folk sætter spørgsmålstegn

nøjagtig ind i den samme skadelige normative praksis i landet så hvordan vil ordføreren

glemmer i debatten

man skal vælges på sine kvalifikationer

i sin tale lægger vægt på

det er meget vigtigt tror jeg for dansk folkeparti at vi har en

men i dag er der jo tre måneder øremærket til moren mere end der er til faren

synes dansk folkeparti at det er ligestilling at der er øremærket tre måneder til moren som ikke er øremærket til faren

jeg må forstå at det skal være familierne selv der bestemmer

fleste fødsler jo gudskelov ukompliceret men der er også nogle

der er komplicerede med kejsersnit og andet jeg synes jo faktisk at vi har en god ordning som vi har i dag

med det vi har i dag og jeg har ikke fået nogen henvendelser fra nogen som helst mænd som har tryglet mig om at ændre det her men det har jeg blandt andet

det er uretfærdigt at der er den forskel

måneders barselsorlov som hvis kvinden ikke vælger at tage

det er jo rigtig nok at hvis man har en kompliceret fødsel

det jo være en grund til at tage en lang barselsorlov men kan

som gerne vil vælge at tage en kortere barselsorlov end tre måneder og hvorfor skal

ikke at kunne overføre de uger måneder til sin mand det er vel ikke den kønsneutrale tilgang det er vel ikke ligestilling

ellers hylder burde man ikke indtil sætte mændenes øremærkning op eller kvindernes ned hvis man skulle følge principperne som dansk folkeparti siger

man gerne vil være sammen med med sit barn

mange kæmper måske også med at få amningen i gang

godt at der er nogle omsorgsfulde omsorgsfulde forældre der kan træffe nogle gode valg

set godt forstå ønsket om at sidestille det

de krisecentre jo ikke afhængig af om man har været udsat for vold

den paragraf er jo alene lavet

og det betyder at hvis man skulle ligestille på det her område skulle man også lave krisecentre til kvinder der var i krise og ikke

vil være forskellige former for vold afhængig af hvad man er udsat for

på en anden måde end kvinder og sådan er det

til en konference hvor

den psykiske vold og skilsmisser

det handler da om at der skal være

hjælp til alle både mænd kvinder og selvfølgelig

for venstre herre martin geertsen

ministeren men måske i særlig grad ordførerne for et generelt set godt samarbejde om om ligestillingen i danmark

indtil nu også allerede illustreret ikke enige om alting men jeg synes

der er om hvordan vi bedst muligt fremmer

i virkeligheden gerne starte min tale for jeg mener det er helt afgørende at vi har et godt og konstruktivt samarbejde på ligestillingsområdet helt på tværs af politiske skel jeg synes vi skal stå sammen om

bekæmpe chikane og diskrimination og vi skal sammen gøre hvad vi kan for at

alle oplever frihed til netop deres forskellighed ligestilling handler for mig om at alle skal have friheden

kunne leve det liv man nu engang vælger

leve uden at opleve diskrimination og forskelsbehandling

også helt grundlæggende for mig at vi sikrer at mennesker der er her i landet og lever her i landet har lige muligheder for at tage del i samfundet og bidrage til vores fællesskab uanset køn kønsidentitet seksualitet etnisk oprindelse religion og så videre

jeg også glad for at pilen overordnet set peger i den rigtige retning på ligestillingsområdet for vi er kommet langt med ligestillingen i danmark

stolt af at vi kan bryste os af at være et af de mest ligestillede lande i hele verden den redegørelse vi debatterer i dag mener jeg også er et tydeligt billede på den store indsats som alle folketingets partier sammen gør på ligestillingsområdet

hendes forgængeres aktive indsats for at vi kommer endnu længere på det her område men der er selvfølgelig

stadig væk kampe der skal kæmpes og derfor bakker jeg også fuldt op om visionen i redegørelsen om at alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter at alles ressourcer skal i spil

ingen skal opleve diskrimination på grund af køn seksuel orientering eller kønsidentitet i selve redegørelsen

ligger man jo ikke på den lade side der præsenteres

en og halvtreds indsatser der

og det første indsatsområde om rettigheder og frihed for den enkelte er for mig det helt grundlæggende for det handler nemlig om hvordan vi bedst muligt værner om vores fællesskab vores samfund

bekæmpe vold i nære relationer og

er et af de områder som har fyldt meget på mit

og det er selvfølgelig ikke godt nok at antallet af kvinder der har været udsat for fysisk fysisk partnervold er på samme niveau som det var i to tusind og fem

det er tankevækkende at antallet er steget blandt mænd og det synes jeg ikke vi kan være tjent med jeg synes det er en af de allerstørste udfordringer vi har på ligestillingsområdet samtidig

vi se at andelen af unge mellem seksten og fire og tyve år som oplever vold i nære relationer er højere end blandt de voksne og det synes jeg helt ærligt også som far til ja tre piger er det vel efterhånden er stærkt stærkt bekymrende og det vil jeg håbe at deres generation i højere grad vil undgå psykisk vold er som

har været inde på den mest udbredte form for partnervold en rapport fra vive har vist at knap fire ud af hundrede kvinder og en ud af hundrede mænd har været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller en tidligere partner og vi skal simpelt hen blive bedre til

er jeg også glad for at de relevante ministre tager problemet enormt alvorligt og at der lægges op til en bredere vifte af tilbud på voldsområdet i forlængelse af vores satspuljeforhandlinger og i forbindelse med den seneste voldshandlingsplan

og ni og tredive om at indføre en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold og jeg er overbevist om at det er det helt rigtige skridt på vejen

fysisk og psykisk vold i straffeloven vi ser også en udbredt grad af psykisk vold i nogle etniske minoritetsmiljøer hvor

de atten til ni og tyve årige minoritetsetniske kvinder oplever at hensynet

familiens ære betyder alt eller meget for hvad de må i deres hverdag

det kan og skal vi selvfølgelig ikke acceptere i vores land hvor den personlige frihed er selve grundpillen i vores samfund vores fællesskab

også mere grundlæggende tale om at vi har at gøre med borgere som ikke er velintegreret i vores samfund

også glad for at regeringen med et relativt bredt flertal sætter så massivt ind i forhold

også spændt på at følge den ekspert og praktikergruppe som skal komme med anbefalinger til hvordan minoritetsetniske drenge og mænd kan inddrages i ligestillingsarbejdet og se hvad undervisningsministeriets undersøgelse af negativ social kontrol på ungdomsuddannelserne har at vise os sexisme seksuel chikane og digitale krænkelser

meget i vores diskussioner både her i salen i medierne på mit skrivebord og for den sags skyld også igen uden at skulle

rovdrift på det i min bevidsthed som far til tre piger meetoobevægelsen har sat en international bevægelse i gang som også har sat seksuel chikane og digitale krænkelser på vores dagsorden herhjemme og det har jo gjort det fuldstændig tydeligt at alt for mange oplever seksuel chikane

også glad for at ministeren nu blandt andet iværksætter en kampagne rettet mod unge som skal skabe debat om omgangstone kønsstereotyper digital dannelse og respekt på sociale medier i det hele taget

overbevist om at vi kan komme rigtig langt med med mere oplysning lige præcis på det her område vi ser også digital og fysisk diskrimination af lgbti personer i dagens danmark og jeg har haft en del møder med organisationer og borgere som bekræfter det her triste faktum

er helt grundlæggende for vores samfund at alle skal behandles lige uanset

alle skal kunne leve deres liv frit i tryghed med den kæreste eller den partner de ønsker og med det kropsudtryk eller det kønskarakteristikum de nu engang

personer er jo ressourcestærke mennesker som lever deres liv frit eventuelt med børn og arbejde og et aktivt fritidsliv

er desværre også en række undersøgelser som peger på at den her gruppe af mennesker i højere grad er i risiko for mistrivsel end den øvrige del af

her skal vi selvfølgelig også hvis regeringens lovgennemgang viser at man med fordel

smøget ærmerne op i bestræbelsen på at ændre lovgivningen alle skal som

nævnt have lige muligheder for at udfolde deres potentialer som redegørelsen også konstaterer uanset køn kønsidentitet seksualitet etnisk oprindelse religion hudfarve og så videre

mennesker som oplever at blive mødt af en mur en begrænsning eller en fordom på grund af deres forskellighed fra

en forstokket opfattelse af hvad der er normer det vil faktisk gavne hele vores samfund fordi vi i højere grad vil trives og dermed have overskud til at kunne bidrage positivt til vores samfund diskrimination chikane og had er ødelæggende for det samfund jeg i hvert fald ønsker at værne om og kæmpe for som politiker og som

går det den rigtige vej med ligestillingen i danmark men det betyder hverken at vi kan ånde lettet op eller at vi er i mål det er et langt sejt træk og de udfordringer vi står over for i dag kan desværre ikke løses med et fingerknips jeg synes vi skal gøre hvad vi kan på tværs af de politiske forskelle der i øvrigt måtte være her i salen for at fremme lige rettigheder og lige muligheder og friheden for den enkelte vi skal sikre tryghed og trivsel og lige muligheder for lgbti personer vi skal fremme en bedre udnyttelse af ressourcer og talenter vi skal understøtte en proaktiv indsats for ligestilling globalt og en lang række af de andre ting som

fortsatte konstruktive arbejde

med eksterne organisationer virksomheder og med civilsamfundets mange organisationer og interessenter

vold og krænkelser og i det hele taget skabe mere tryghed og det

jo kun være enig i i den forbindelse

sidste år et ekspertpanel som i regi af justitsministeriet skulle kigge på

var ude at sige at det var ligestillingsministeren enig i hvad er

når han siger at

skal baseres på samtykke og frivillighed men så kan der være og

nogle nogle juridiske ting som man bliver nødt til at

men helt overordnet er jeg fuldstændig enig med statsministeren når han siger at seksuelt samkvem skal være baseret på samtykke

blandt andet fra venstres politiske ordfører der på vegne af partiet kunne fortælle at venstre ikke gik ind for samtykkebaseret voldtægtslovgivning

men nu siger venstres ligestillingsordfører at ordføreren selv er for jeg mangler at høre

og han er i øvrigt også formand for

venstres folketingsgruppes medlemmers

og vil rigtig gerne være i bestyrelse men oplever så selv

ændret holdning i forhold til kvoter fordi hun kan se at er hendes køn som skaber en barriere for

selv om hun er driftig og dygtig i sin karriere som jurist

jeg ved ikke hvad det er for en konkret sag men helt generelt vil jeg sige at jeg tror at det med at få flere kvinder i bestyrelser

i virkeligheden kan være en klar fordel for deres egne kommercielle interesser hvis det er sådan at de har sammensat en bestyrelse som nogenlunde afspejler den befolkning som virksomheden er en del af men jeg fornemmer lidt at der ligger

i spørgerens spørgsmål om jeg vil ind og lovgive på det her område der vil jeg sige at jeg har sådan et grundlæggende liberalt udgangspunkt når det handler om om lovgivning skal vi helt undgå lovgivning nej det skal vi ikke men skal vi skal vi altid i alle sammenhænge bruge lovgivning

jeg vil ikke bruge lovgivningsredskabet i forhold til at diktere hvem der skal sidde i private virksomheders

det skal vi taler ind i jeg blev ikke klogere på hvordan vi taler ind i

barsel jeg har talt med et andet venstremedlem som siger at det er problematisk og igen vil jeg

politik der føres i forhold til medlemmer

vejen enig med den socialdemokratiske ordfører i

noget her jeg er ikke interesseret i at røre ved det som vi kan definere som barsel altså det

der er af orlov lige omkring

fødslen men jeg synes egentlig godt at man kunne tale positivt ind i hvordan

forældreorlov eller rettere sagt hvordan er det man i udgangspunktet fordeler den

vi stædigt må holde fast i

være forældrene selv der ligesom fordeler

forældreorloven og de midler man kan få til det

venstres tur og det sjove ved det er at jeg kiggede på

om ligestillingsredegørelsen fra sidste år tidligere i

at takke ministeren for redegørelsen jeg synes det er så vigtigt at vi har de her årlige debatter

det er vigtigt at få en samlet opgørelse over de ligestillingspolitiske tiltag som er taget fordi de sker jo som vi også kan se på mange forskellige ressortområder og

der sker mere end man nogle gange sådan lige går og tror det er den positive side af det jeg synes

noget som er kulturelt og historisk betinget og derfor også noget vi kan ændre på det er rigtig vigtigt at vi har den fælles præmis

selv om meget kan der er altså også nogle økonomiske og nogle strukturelle problemer i vores samfund som vi har behov for

kønsulige arbejdsmarked som

vi har i danmark ministeren nævner det også

på en meget præcis og kortfattet måde får identificeret det problem vi har med et meget kønsopdelt arbejdsmarked en ulige fordeling af lønnen en ulige pensionsopsparing en ulige fordeling af barselsorloven altså noget som er

en sneboldeffekt af kønsskævhed igennem et helt liv

tilkommer kvinder en lille smule mindre end mænd

ikke have nogen konkrete forslag

fordelingen af barselsorloven i rigtig rigtig lang tid selv om det

problem for ligestillingen i danmark jeg synes at den dialog som jeg havde med

det er for et problem vi står over for når det kommer til barselsorloven

andre nordiske lande som vi ellers sammenligner os med på rigtig mange måder

får eller tager meget meget lidt barselsorlov

kvinder bliver sat bagud i kampen om chefstillingerne at man får en større uligeløn at

videre det er et kæmpeproblem men det betyder også at der er nogle fædre der går glip af det

får man jo børn fordi man gerne vil være sammen med dem det er bare ikke noget der kun er enestående

gør mere for at fordele barslen ligeligt

ikke kun et problem for kvinders økonomiske ligestilling i samfundet det er det også

for de mænd som af kulturelt betingede og historiske årsager ender med at få mindre tid sammen med deres børn

nogle ting vi kan gøre ved det uden at tage beslutningskompetencen fuldstændig fra familierne ja

vi ved jo at en af årsagerne til at mænd tager mindre barsel

er nogle kulturelle normer som det kan

en ulige løn som slår igennem i familierne

ud af hvem der skal gå ned i løn i længst tid

der tager mere barsel det kunne vi jo godt ændre på

ved at øremærke en større del til fædrene

simpelt hen ikke at mødre på en eller anden måde skulle være bedre forældre eller at den unikke tid i starten af et barns liv skal være forbeholdt en mor selvfølgelig kan der være grund til

ikke nogen grund til den uligestilling vi kunne også

sætte en særlig pulje

i den offentlige sektor det er her vi finder mange af kvindefagene og her hvor vi finder en stor del af årsagen til uligelønnen nemlig det kønsopdelte arbejdsmarked det ville være en politisk beslutning

der ville kunne gennemføre et sådant løft og dermed også forbedre statistikkerne

vi kunne også indføre den islandske model hvor vi forpligter de enkelte virksomheder på

lige løn fordi vi ved at

ikke kun er på tværs af fag men faktisk også inden for de enkelte fag altså at en mandlig sygeplejerske

kan gøre meget problemet er stort og det identificerer

redegørelsen her meget meget klart men den anviser altså ikke en løsning

et kæmpe svigt at vi kan gå igennem redegørelse efter redegørelse i den her sal en gang om året

og vi har stadig væk ikke taget fat på den her kæmpestore

derudover at vi har behov for at have en diskussion om

om ligestillingsdebatten skal være

vi ikke kan forklare med hverken det kønsopdelte arbejdsmarked eller

kvinder ikke lige så ofte er chefer som mænd den uforklarlige del

og det bliver vi nødt til at sige højt hvis vi skal

i hjemmet ofte har en enorm kønslig slagside det er et faktum det er problematisk at man ikke monitorerer i lige så høj grad på rigtig mange områder jeg vil ikke gå igennem dem alle sammen men der har været en generel tendens til at man monitorerer og overvåger området i ringere grad

grund til at samtlige ordførere før mig og formentlig også

pointerer at vi skal behandles lige uanset hvilket køn

det sker ikke altid fordi der er et problem med at vi stadig væk ikke bliver behandlet lige

vi kan ikke lade som om det er kønsneutralt fordi der er en kønslig slagside blandt andet i vold i hjemmet uligeløn på arbejdsmarkedet

sige at jeg er rigtig glad for den udvikling

område og det er diskussionen om samtykke som

og der er rigtig mange som har rykket sig på en positiv måde

rigtig mange interesseorganisationer og kvinder som har været igennem og har overlevet en voldtægt og

jeg synes at det er ekstremt dejligt at opleve et folkestyre som

fra den virkelige verden og så siger vi skifter det synes jeg faktisk

rigtig glad for at have oplevet i løbet af det her sidste år

synes jeg måske er det bedste jeg har hørt fra den her regering på ligestillingsområdet i rigtig lang tid

at det er mor der er den bedste

ligestillingsordfører i sidste samling så kan ordføreren

alle de ting som enhedslisten gerne vil

herre rasmus horn langhoff oven i hovedet med

sagde at moren er bedre men da ordføreren skulle forklare hvorfor der skal være fjorten ugers barselsorlov til kvinder som ikke kan overføres til faren selv hvis moren gerne vil tilbage på arbejde hurtigere så sagde ordføreren at det er fordi det er en helt unik tid i starten og at man får børn fordi man gerne vil sammen med dem og derfor er det godt at der er noget tid reserveret til moren det var argumentationen jeg kan ikke se hvorfor den argumentation ikke gælder fædrene og derfor må det jo være fordi man mener at moren

sig bagefter nu er det jo sådan at at en far

han kan jo godt

der fjorten som ikke kan overføres fra moren til faren og to uger der ikke kan overføres fra faren til moren det vil sige at hvis man som par ønsker at moren tager mindre end de fjorten ugers barsel så går de uger tabt så kan man ikke overføre dem til faren så får man samlet set mindre

hvis de har behov for det men

det skal være et skal når det kommer til kvinderne hvorfor skal vi ikke have ligestilling så man

er ikke ordfører på området og

heller ikke beskæftiget mig så meget med det men ikke desto mindre tak for redegørelsen jeg synes da godt man kan blive lidt forpustet når man læser

tror jeg ikke

er utrolig uenige om målene det er mere

stor en hammer man skal slå med hvor meget man vil give

ligestillingsdiskussion i et af verdens mest lige lande i forhold til

beskæftige os med herinde så tror jeg at vi bruger tiden forkert ikke dermed sagt at der ikke ting at tage fat på men om vi lige rammer nogle få procent skævt om man er mand eller kvinde

etniske minoriteter og hvad vi kan se

religion kultur og traditioner som er de afgørende faktorer og her er langt langt mere at tage fat på synes jeg hvis jeg skulle vælge den

proportionerne i det og mener at vi langt hen ad vejen kan nå målene ved dialog og de

i det her samfund efterhånden som samfundet bliver rigere og mere veludviklet vil man jo heller ikke finde sig i i meget store skævheder på på området vi diskuterer nogle gange kønsneutrale lyskryds

i det store billede og glemmer ofte de diskussioner

med et ret stort flertal i folketinget måske

vigtigste man også kan gøre

få brudt op i de normer og kulturer som er forudsætningen for mange af de problemer vi ser på ligestillingsområdet med de ord vil

set sige tak til ministeren for for rigtig mange flotte initiativer

stolte af det niveau vi har lagt

deler regeringens opfattelse af at vi faktisk har nogle ligestillingsproblemer i danmark hvad angår et løngab mellem mænd og kvinder

kønsopdelt arbejdsmarked et kønsopdelt uddannelsesvalg et stort spild i virkeligheden af potentiale spild af gode penge spild af folks muligheder og at vi også har skæve rettigheder eller manglende rettigheder til at fædre kan holde orlov

deler liberal alliance regeringens opfattelse af

som kalder på politisk

der er nogle få procent forskel på det ene og det andet synes jeg ikke er så afgørende bare vi bevæger os i den rigtige retning og det synes jeg vi har vist igennem rigtig mange år at vi gør så helt skævt er det ikke og jeg ser ikke store elefanter

store elefanter hvis det kræver at man skal tage en stor hammer op og banke ned i hovedet i hovedet på folk

af barsels og forældreorloven den samlede orlov fædre holder ni procent

cepos været ude og bakke

alene af biologiske årsager

trukket i det antal uger

samlet har som barsel hvis ikke det er faren der gør det

at reagere på det der med de få procents forskel som ikke får

er de få procent ordføreren taler om løngabet i danmark er cirka omkring

helt ligegyldigt ifølge liberal alliance og så skal man ikke ind med den store hammer altså det første spørgsmål lyder simpelt hen

pege på et eneste ligestillingsproblem mener liberal alliance simpelt hen at vi bare er

er nogen problemer men der er da rigtig mange gode tiltag

forskellige uddannelsesvalg mellem mænd og kvinder når man kigger på arbejdsmarkedet generelt set

man så ser det i forhold til hvor vigtigt det er at familien selv kan træffe afgørelser i forhold til at skulle have et pålæg herindefra

ordføreren så også prøver at postulere at alle der går op i ligestilling bare taler om lyskryds jeg tror i virkeligheden at det er dem som ikke går så meget op i ligestilling som prøver at negligere ligestillingskampen til at handle om lyskryds og ikke alle os andre

lille smule træls

ordføreren siger at friheden og familiernes ret til selv at vælge er vigtig og at man

bestemt antal uger skal gå tabt hvis faren

tage dem så må jeg spørge liberal alliances ordfører betyder det så at de fjorten uger der er øremærket til moren men ikke til faren skal fjernes så familierne helt frit selv

balance vi har i dag jeg ser ikke

er nu er ordføreren jo fra liberal alliance og i er

har dokumenteret at når en kvinde kommer med en idé

hvis ideen bliver indtalt med en mandlig stemme versus en kvindelig stemme

får investeringen selv om det er kvindens idé

i norge hvor hans og hanna blev sammenlignet

ville mandlige chefer hellere høre hans

der er på vores arbejdsmarked så spørgsmålet er hvor frit et valg er det så hvis kvinden er begrænset

variable årsag virkning forhold og mønstre i stort set

ikke grænser for hvad man kan splitte op og finde interessante mønstre i og det er da meget interessant men jeg tror i virkeligheden på at

evnen til at vurdere hvad der er rigtigst og om

skævt og så vil man jo ad åre opleve

så det er ikke nødvendigvis

ad åre er ifølge sfi en hundrede og otte år fra nu

ting og sager er baseret på teknologier og det er jo meget tit det der ændrer verden og ændrer vores adfærd skal man passe rigtig meget på med lineært at fremskrive

som jeg kan høre ordføreren

et problem punkt to er at man er interesseret i den viden

der er en lønforskel som ikke kan forklares der står også at et kønsopdelt arbejdsmarked har konsekvenser både for den enkelte og for de virksomheder der efterspørger kvalificeret arbejdskraft der står at sytten procent

er varetaget af kvinder der står at

voldtægt at det hovedsagelig er kvinder der bliver udsat for menneskehandel og at det også hovedsagelig er kvinder der bliver udsat for vold så jeg tænker bare

klart for ordføreren og ordførerens parti

tror jeg lidt på de små skridt jeg tror på at kommunikationen betyder meget

tingene kan ændre sig uden at man slår hinanden oven i hovedet med regler det er vel

at det ikke altid er regler herindefra der løser

og den meget berømte sætning synes jeg egentlig er vigtig at have i baghovedet når vi taler ligestilling

der er masser af fine elementer i ministerens ligestillingsredegørelse

fokus på at aflive de myter der fastholder stereotype

falske forestillinger om kvinder men alligevel er der lang vej i danmark i ligestilling særlig på arbejdsmarkedet

og hvorfor

mest bremsende for reel ligestilling i danmark og en af de væsentligste årsager til at udviklingen går så langsomt er at vi har en kollektiv forestilling om at vi allerede er nået i mål med ligestillingen vi ser det som en dansk kerneværdi den forestilling

gør os blinde for at manglende ligestilling er et reelt problem

kan ikke finde løsninger hvis ikke vi kan se problemet der er ingen af os hverken mænd kvinder eller andre køn eller blot mennesker der kan stille sig uden for samfundet fralægge sig alle sine sociale kategorier og indtage en objektiv position

sammen socialiseret ind i en kultur med dertil hørende normer strukturer værdier forestillinger og fortællinger om vores vores krop om andres kroppe om køn seksualitet kultur etnicitet og så videre og vi agerer ofte ubevidst i de her strukturer og normer

vokset op under med andre ord forstår vi verden gennem bestemte briller det ligger så dybt i os at vi ikke altid er bevidste om hvordan det her så manifesterer sig

jeg er en mand jeg er privilegeret i forhold til mit køn mit køn alene giver mig privilegier i samfundet det giver mig adgang til magt fordi manden historisk set har haft og desværre stadig væk har magten mange steder

er derfor på mange måder normen

slog fast var kvinden i et mandsdomineret samfund det andet køn

en position hvor jeg ikke oplever diskrimination udelukkelse og begrænsninger på baggrund af mit køn

vi tager initiativer til at vi bliver i stand til at reflektere kritisk over normer strukturer forholdet mellem magtpositioner minoritetmajoritet og hvordan det skaber praksisser som opretholder og reproducerer normer og strukturer der skaber ulighed og ubalance mellem kønnene og mellem minoritet og majoritet derfor håber jeg også er opbakning til vores forslag om obligatorisk undervisning i køn ligestilling og mangfoldighed herunder normkritik

fjerde april det skal give en større forståelse for og bevidsthed om hvordan normer og strukturer kan være med til at fastholde stereotyper

på baggrund af sociale kategorier som køn seksualitet og etnicitet men det skal også give os

det hænger sammen vi førstebehandler

mand jeg er også en ikkehvid mand i et samfund hvor hvid er normen så jeg befinder mig i et krydsfelt hvor jeg i kraft af mit køn har nogle privilegier men i kraft af min

og det er afgørende at forstå forskellige sociale forhold at klasse køn race og seksualitet har betydning for den enkeltes livsmuligheder det er afgørende

forskellige sociale forhold og identitetskategorier og hvis vi i politik og lovgivning ikke har forståelse for de her kategorier og hvordan de hænger sammen og påvirker den enkeltes livsmuligheder så risikerer vi at vi kun laver en ligestilling som er for nogle kvinder og som overser økonomiske sociale og kulturelle slagsider for andre som lovgivende forsamling har vi derfor pligt til at adressere de problematiske normer der forhindrer den enkelte i at udfolde sig frit det er os er med til at sætte rammerne

reel ligestilling og hvordan vi italesætter de her normer og problematikker vi er enige om næsten tror jeg at der er et problem i større eller mindre grad

vi ikke nået længere i danmark ser vi stadig en markant underrepræsentation af kvinder i ledelse og på bestyrelsesposter andelen

kvinder i bestyrelser i virksomheder der var omfattet af lovkravet i to tusind og sytten er kun steget med det der i gennemsnit svarer til nul

procent årligt siden to tusind og tretten for mig at se vidner det

hen om at det ikke er nok at indføre et lovkrav om frivillige

flere kvinder i ledelse den såkaldte danske model

kvotering er ikke et mål i sig selv

vi ser i dag studier viser at lovregulerende kønskvoter er en effektiv måde at sætte ligestillingen på den strategiske dagsorden

er numerisk det er også med til at nedbryde stereotyper og ændre holdninger til kvinder og ledelse så hvorfor er der ikke politisk opbakning eller opbakning i erhvervslivet til kvoter

måske er det fordi kvoter udfordrer vores forestilling om at vi træffer objektive beslutninger

at vi forestiller os at vi vælger den rette kandidat ud fra jobbet ud fra universelle og målbare standarder ja meritokratiet

men som jeg indledte min tale med ser vi også verden ud fra hver vores position

bliver måske udfordret når vi bliver udfordret på vores privilegier så forkaster vi forskning og evidens kvoter kan hjælpe os til at opnå en situation hvor vi bliver bedømt

på baggrund af vores køn når når det så er opnået

der får børn er voldsomt faktisk falder kvinders

arbejdsindkomst med tredive procent i gennemsnit på kort sigt mens det for manden i store træk er upåvirket uanset om han har

derfor kan øremærket barsel bidrage til ligevægt i forhold familieliv og på arbejdsmarkedet

en større del af barslen fordi den er forbeholdt manden altså mændene tager længere barsel og

eus retning

synes jeg heller ikke vi ser nok handling i den her

mange minoriteter og kvinder muligheden for at deltage i debatten

hetz mod unge stemmer for ligestilling og det er også i forlængelse af at tonen på de sociale medier afholder halvtreds procent af borgerne

ligesom institut for menneskerettigheder fortæller at størstedelen af hadet og sexismen på eksempelvis facebook kommer fra mænd

kvinder en stemme fortællinger som vi mænd kan lære af fordi de tydeligt manifesterer at vi stadig er langt fra en social

enhedslistens beslutningsforslag om

voldtægt

vil afslutte med at citere en inspirerende ung kvinde som vi alle sammen sikkert har stiftet bekendtskab med nemlig greta thunberg der i forhold til den globale opvarmning sagde der er én ting vi har brug for mere end håb og det er handling og det tror jeg apropos liberal alliances ordfører kan overføres direkte til ligestillingsproblematikkerne vi står over for både nationalt og globalt håb er ikke nok hvis vi vil have reel ligestilling kræver det handling det kræver politisk mod at turde træffe de beslutninger

tankemønstre tankesæt og praksisser politisk mod jeg håber at der er flere der bliver modige

noget af det som ordføreren var inde på var de de der forskellige snitflader der er mellem forskellige kategorier ordføreren nævnte selv at han var privilegeret i kraft af at være

og måske knap så privilegeret

kvoter i bestyrelser skal der kun være kvoter for mændkvinder

regeringen og df har lagt kvoter ud i almene boligområder

hvad deres status er i forhold til til

opbakning til kvoter på andet end køn ja vil vi gerne give opbakning til at eksperimentere med kvoter udover køn

om og måske endda stille som en eller en form for ultimativt krav at man i private bestyrelser også skal kunne kvotere på

den indbefatter også at vi kan tale om

medlem af folketinget nogen sinde og den første sag hun havde i folketingssalen handlede om

hvor længe man måtte fortsætte

måtte man arbejde indtil man var halvfjerds år og hvis man var lærerinde i

måtte man arbejde indtil man var fem og tres år det var lovgivning der blev fremlagt af

kvinde nogen sinde på folketingets talerstol og så sagde hun

forhånd nogen grund til at tro at kvinder

grundlæggende for tilgangen som også fremgår fint af den her perspektiv og handlingsplan

jo også en refleksion man skal gøre sig hvis man er reelt optaget af ligestilling hele vejen rundt nemlig at

for hundrede år siden der synes man at det var det mest naturlige i verden at fremlægge en lov hvor der var forskel på hvor længe man måtte arbejde uden nogen som helst rationel forklaring i

lovgrundlaget for hvorfor kvinder levede også dengang længere end mænd det gør de også i dag der var ingen som helst forklaring det behøvede man ikke det var jo opfattelsen

et stort flertal fordi sådan var det jo

kvinder måtte jo ligesom gå lidt tidligere

så friske i hovedet til sådan lige

varetage sådan et lærerindejob som jo i parentes bemærket

var markant dårligere lønnet end et

en grundlæggende dansk værdi

at vi arbejder for ligestilling her i danmark men vi overser altså tit at vi slet slet ikke er i mål jeg synes

den her perspektiv og handlingsplan for

det siger den også tak

løse problemer hvis man ikke erkender

man ikke ville dengang for hundrede år siden det har vi løst siden

hvor længe vi må blive på arbejdsmarkedet men

bedsteforældre oplevede og har kæmpet mod og selv om

for unge mennesker

som den her plan også gør tydeligt at uddannelsesvalg jobmuligheder og løn seksuel frihed og trivsel til at være forskellige forskellige uanset hvilket køn eller hvilken seksuel baggrund man har

på plads

måde i orden at det er den virkelighed der kendetegner danmark i dag det skal vi forandre det skal vi have mod til

en kvindesagspolitiker det var det

hun ønskede

til at hun gik vejen herop

at herre martin geertsen gør for jeg synes

supergodt når vi alle sammen kan blive enige om at der er problemer at løse

at vi uenige om metoderne men det vigtigste er at vi erkender at der er noget at gøre uanset køn

et år siden den hedder ligefrem

for færre kønsstereotype begrænsninger især for unge mennesker og for flere muligheder til flere mennesker i fremtiden uanset seksualitet og køn

der er kommet masser af unge kvinder og unge mænd med forskellig baggrund ind i den her

i progressivt oprør det tvinger os til at udvide vores horisont og tage stilling til nogle flere ting så

kreativitet

eller mand eller kvinde på en bestemt måde og udfylde en bestemt rolle

to drenge i skolen men den her

stiftet på en utålmodighed for handling fordi vi ikke har

den erkendelse er vi simpelt hen nødt til at arbejde for breder sig

det er ikke sådan at nu er de kommet og nu kan vi

men fremskridt og ligestilling er aldrig uafvendelige det er noget man er nødt til at engagere sig i hele tiden frihed ligestilling reelt lige muligheder kan aldrig nogen sinde

at vi handler

at få taget sig lidt mere sammen men det har vi også vi som politikere jeg har stiftet den her handletank de unge handler selv i den de er taget initiativ til en lang række konkrete handlinger de har lavet et manifest der består af handlinger der kan udføres fordi de ikke længere bare vil sidde og snakke om det men vi har også et ansvar politisk vi kan også handle vi kan gennemføre en kønsopdelt lønstatistik så vi får den viden vi kan indføre barsel til fædre ligesom der er til mødre der er ingen der bliver tvunget til noget som helst det handler om hvordan vi fordeler de offentlige midler vi kan arbejde og sætte mål om flere professorer der sker et fremskridt når vi taler om ledelse når vi taler om mænd i

vi kan se at det skal gå fremad vi kan indføre et fag på læreruddannelsen så køn og seksualitet ligesom på pædagoguddannelsen bliver en del

vores

så vi endelig kan få den retfærdighed til ofrene og forhåbentlig og allervigtigst

grove adfærd der desværre legitimeres den vold

næsten ikke har ændret sig

for at vi handler også fra politisk hold

ottende marts jeg så i hvert fald ligestillingsministeren om aftenen

i demonstration her her i københavn det er meget længe siden at det engagement har været

enormt opmuntrende og det håber jeg at vi vil anerkende herfra

efterspørgsel på at ligestillingen bliver taget alvorligt som politikområde fuldstændig ligesom

er noget af det vi deler på tværs af

mennesker skal ikke være bundet af forældede forestillinger om køn krop og seksualitet og derfor vil jeg også i udgangspunktet

årlige ligestillingsredegørelse som regeringen er kommet med i hvert fald når det kommer til analysen af hvilke ligestillingsproblemer der findes i dag og hvad visionerne er på sigt vi er helt enige i den overordnede vision om at alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og at ingen skal opleve diskrimination på grund af køn

seksuel orientering eller kønsidentitet den politiske forskel ligger derfor altså ikke i selve visionen men nok snarere i

vi når derhen og med hvilken hastighed det skal ske i redegørelsen påpeges det at ligestilling ikke kommer

er ikke noget der ændres fra det ene år til det andet det er rigtigt men vi skal også passe på at vi ikke reducerer udviklingspotentialet for ligestilling i samfund til udelukkende

langsigtede kulturelle forandringer meget handler om kultur ja men

kan vi jo faktisk med politiske visioner og lovgivning skubbe på for at de kulturændringer sker med forøget hastighed

at give konkrete eksempler på det inden for nogle af de overordnede indsatsområder som regeringen præsenterer i redegørelsen når det for eksempel handler om at fremme ligestilling på arbejdsmarkedet

bemærker regeringen jo også i sin redegørelse at der er

det var svært lige at høre liberal alliances ordfører bekræfte

men regeringen gør i hvert fald samlet set det gælder både i forhold til manglen på ligeløn det kønsopdelte arbejdsmarked og den lave andel af kvinder i bestyrelser og direktioner men alligevel virker det ikke

regeringen er villig til faktisk at tage fat om problemets rod det er udmærket at man blandt andet vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om det uforklarlige løngab altså ud over forklaringen med køn som enhedslistens ordfører jo meget korrekt sagde mellem mænd og kvinder og orlovens betydning for pension men det er ikke nok i sf

vil styrke ligestillingen på arbejdsmarkedet

tre måneders barsel til begge forældre og vi vil genindføre

vi er villige til at bruge kvoter for andelen af kvinder i bestyrelser ikke bare fordi

for at give ligestillingen her en saltvandsindsprøjtning så vil vi fortsætte med at skærpe og forbedre de redskaber vi allerede har til rådighed

når det handler om seksuel chikane på

arbejdspladsen et tema som regeringen også kommer omkring i redegørelsen i sf foreslog vi den ottende marts at skærpe arbejdsgivernes ansvar for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen helt konkret betyder det at arbejdsgiveren skal kunne dokumentere at chikanen

ikke kunne være undgået med arbejdspladsens retningslinjer og forholdsregler samtidig foreslog vi også at hæve ofrenes godtgørelse for seksuel chikane markant det er desværre langtfra nok med den ændring som vi her i folketinget lavede sidste år hvor niveauet niveauet blev hævet fra gennemsnitligt femogtyvetusind kroner til treogtredivetusind kroner derfor mener vi at niveauet skal svare til kompensationen for

uretmæssig fyring under barsel vi skal også blive ved med at intensivere indsatserne over for sexisme vold og chikane generelt i samfundet nogle af de gode initiativer som fremhæves i redegørelsen har vi jo i fællesskab fundet frem til i satspuljeforhandlingerne det gælder for eksempel indsatsen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer at bryde at bryde med fysisk og psykisk vold kan man ikke stå alene med og derfor er jeg også glad for at det lykkedes at finde penge til ambulante tilbud så paletten udvides og flere kan få rådgivning og behandling regeringen fortjener i den forbindelse også anerkendelse for at have fremsat forslaget om en selvstændig bestemmelse om psykisk vold i straffeloven det var et vigtigt forslag som vi selvfølgelig bakkede fuldt op om og i øvrigt også har arbejdet for

stigende problem vi skal hjælpe de ofte

til at sætte egne grænser og vi skal sende et skarpt signal både til dem der med materielle goder køber sig til de seksuelle ydelser men også til de bagmænd som kynisk udnytter den udsathed til at tjene lette penge eller lokke mennesker ind i en asymmetrisk magtrelation derfor har vi

opfordret justitsministeren til at undersøge lovligheden af de hjemmesider der udbyder en platform for sugardating men den opgave har regeringen desværre ikke grebet på lgbt

området er der fortsat meget at gøre for at komme stigma og diskrimination til livs

det også positivt at regeringens redegørelse stiller skarpt på emnet blandt andet med initiativet om at afdække homo og transfobi

idrætsforeninger og i forhold til at give homoseksuelle

mulighed for at donere blod noget vi i mange år har kæmpet for i

nemlig den projektstøtte som er givet frem til to tusind og en og tyve til at videreføre og styrke rådgivningen for lgbt personer

så vil jeg vende mig mod den globale ligestillingsindsats som

regeringen også kommer omkring i redegørelsen her hedder det

at den danske udviklingsbistand er et af de redskaber regeringen bruger til at at fremme

og kvinders rettigheder og at udviklingsbistanden er en løftestang for

men udviklingsbistanden var i to tusind og sytten på det laveste niveau i tredive år nemlig

bni i sf arbejder vi med en målsætning om at få udviklingsbistanden til at stige og på sigt gerne til en procent

og det er fordi vi ikke er tilfredse med status quo

bør gå forrest som et foregangsland der opprioriterer den globale ligestillingsindsats når man ser bredt på ligestillingsindsatsen i danmark tror jeg at man med en vis rimelighed kan sige at de fleste går ind for ligestilling og at langt størstedelen har de samme visioner for samfundet på sigt spørgsmålet er som jeg også indledte med hvordan man tror man bedst

når derhen regeringens redegørelse rummer en masse gode initiativer og indsatser som vi i sf stort set entydigt kan bakke op om indsatser

samtale dialog kulturforandringer og udveksling af synspunkter det er rigtig godt men i sf mener vi bare at det går for langsomt vi vil bruge de stærkeste og mest konkrete redskaber til at sikre mere ligestilling i stedet for at udsætte forandring når vi faktisk ved

det er nok der den afgørende skillelinje er i dagens debat hvordan og hvor hurtigt vi sikrer ligestilling

politiske ungdomspartier og her

der netop har været nogle krænkelser

jeg tænker også på det personlige ansvar som man har i forhold til hvordan man opfører sig

nogle frivillige organisationer som

forpligte arbejdsgiveren til

hvad kan man sige procedurer og

som som forhindrer det her i at ske det mener vi at at arbejdsgiveren rent

når der er de her sager skal man også kunne vise

stå frem når man er udsat for noget og man skal

i hvert fald hvis man er bekendt med det som jeg kan forstå at nogle havde været det

der er et arbejdsgiveransvar jeg

medarbejder et ansvar derfor mener jeg ikke at arbejdsgiveren kan

være ansvarlig for hvad måske otte og halvfems

diskussionen omkring seksuel chikane og forpligtelsen til at have et arbejdsmiljø som forhindrer det her

hvis det bare var op til den enkelte

er

eller hvis man er støtteparti så håber jeg da også at man har

villig til også at forhandle så man ikke er nødt til at

jeg for to uger siden talte ved årets kvindekonventionssamling i fn i new york

og hvordan det i virkeligheden begrænser rigtig mange kvinders muligheder for at udfolde sig hvordan piger når de kommer i puberteten ofte ender med ikke at kunne gå i skole når de har menstruation fordi bind og tamponer og menstruationskopper er for dyre og der ikke er ordentlige toiletter hvordan kvinder for eksempel ikke kan deltage i religiøse handlinger og ikke må røre ved mad og vand

kvinder der ikke kan vise et blodplettet lagen efter bryllupsnatten risikerer fortsat udstødelse og udskamning og selv om der ikke er en hinde som brister og bløder

alle kvinder der bløder første gang når de har sex

der stadig væk en myte om en jomfruhinde rigtig mange steder ude

helt utroligt at kvinders krop menstruation og seksualitet noget der er helt naturligt noget der er grundlaget for reproduktionen stadig væk i dag kan være en barriere for kvinders deltagelse og deres frihed og for deres ligestilling

får samme muligheder og samme rettigheder som mænd

vi tør tale højt om de tabuer der er for ellers får vi ikke rykket på ligestillingsdagsordenen

ligestillingen at vi gør det internationalt men så sandelig også at vi gør det herhjemme jeg synes jo vi rigtig meget har en forpligtelse til

at vi ikke må gå på kompromis med at alle skal have frihed til at leve det liv de gerne vil og at alle frit skal kunne deltage i samfundet og sætte deres ressourcer og talenter i spil

men som rigtig mange også har nævnt

stadig væk store udfordringer og meget at arbejde med

forskellige måder i årets perspektiv og handlingsplan for ligestilling

se på de mange initiativer der er nævnt i perspektiv og handlingsplanen

visse etniske miljøer er udfordringer

som er grundlæggende i danmark og som heldigvis langt de fleste støtter op om

hvor kvinder og mænd ikke er ligeværdige hvor holdningen er at kvinderne skal stå for børneopdragelsen

hvor det ikke er legitimt legitimt at have venner af det modsatte køn og hvor kvinder ikke har samme ret til skilsmisse som mænd alt for mange giver også udtryk for

går udfordrende klædt selv er skyld i et seksuelt overgreb

at homoseksualitet bør være acceptabelt

uanset religion kultur eller tradition

aktiveres i at fremme ligestillingen og bekæmpe social kontrol

også en række andre indsatsområder som vi skal arbejde

djøfs henvendelse til folketingsmedlemmerne om at skrive under på et ligestillingsløfte om at arbejde for ligestilling

grundlag hvor de tager udgangspunkt i en international undersøgelse

at være kvinde i rwanda namibia filippinerne og nicaragua

undersøgelse hvor man så efterfølgende giver indtryk af at det er langt bedre med ligestillingen i de lande så er der noget galt med de indikatorer man bruger i undersøgelsen

faktisk det er meget overraskende

rundtomkring hvor de kan beslutte at der skal flere kvinder ind på ledende poster hvor de kan beslutte at der skal flere kvinder ind i bestyrelser hvor de kan motivere til at mændene tager mere barselsorlov hvor de kan sige at

arbejdsplads vil have gennemsigtighed i forhold til om der udbetales ligeløn

medlemmer kunne om nogen hvis man ville arbejde med det i organisationen gøre noget ved ligestillingen men nej man vælger at hoppe over hvor gærdet er lavest og prøver tørre den af på politikerne

i øvrigt er det efter min opfattelse sådan at det er begrænset hvad vi lovgivningsmæssigt

men det handler også om kultur og tradition og om man egentlig derude agerer i forhold til at man gerne vil ligestillingen så det er

på djøfs henvendelse så

ordførere der har været inde på den udfordring vi har

og det er sådan at mænd og kvinder stadig ikke får det samme i løn

når man har taget højde for at mænd og kvinder vælger forskellige uddannelser og arbejder inden for forskellige sektorer og erhverv

en såkaldt uforklaret lønforskel og den ligger meget stabilt på mellem fire og syv procent

er undersøgelser der viser at det gør sig gældende selv blandt nyuddannede ingeniører nyuddannede ingeniører er der en lønforskel på de her mellem fire og syv

det er vi skal gøre på det her område jeg synes ikke det er acceptabelt at der er den her

lønforskel og derfor forventer jeg at arbejdsmarkedets parter vil byde ind med hvad

det er det rigtige redskab at gribe til men det er jo et spørgsmål om

for lige arbejde og behandler mænd og kvinder ens og det er det vi skal prøve at nå frem til

af forventninger til hvad der passer til deres køn og der har fru sofie carsten nielsen fuldstændig ret i at der stadig væk er de her forventninger efter

i ledelser og bestyrelser

de virksomheder der skal levere måltal

hundrede af de største virksomheder

omkring otte hundrede virksomheder der ikke har en eneste kvinde i deres bestyrelser selv om vi har været enige om at der skal opsættes måltal må vi bare konstatere

ikke har rykket i forhold til kvinders indtog i deres bestyrelser

til at tage et ansvar og til at give en hånd til ligestillingen

høj grad er mændene der sidder på de ledende poster der sidder i en position hvor de netop

af hvordan vi kan hjælpe de mange unge mennesker der har rigtig store problemer i form af dårlig mental sundhed

eller deres eget liv der er det jo at regeringen blandt andet har taget initiativ til et stresspanel og sundhedsministeren har haft et ungepanel og det er netop for

at øge trivslen blandt de

øremærkede barselsorlov og jeg tror især herre rasmus horn langhoff spurgte til det ligeværdige forældreskab jeg vil sige at jeg er stor tilhænger af at familierne har brede rammer for at indrette sig sådan som det nu passer familierne allerbedst men nu skal vi jo i gang med drøftelser med hinanden om hvordan vi implementerer den beslutning der er taget i eu regi om at en større del skal øremærkes til

men også med arbejdsmarkedsparter i forhold til at sikre en bedre fordeling af barselsorloven mellem mænd og kvinder der er jo synes jeg ikke så meget tvivl om at lige præcis en bedre fordeling af barselsorloven

er rigtig godt for ligestillingen barselsorlovsperioden har en stor indflydelse på

muligheder man har både på arbejdsmarkedet men også i forhold til

implementerer den beslutning der er blevet taget i eu sammenhæng i forhold til de unge er det jo også vigtigt at få set på den digitale udvikling og hvordan den påvirker

får sidestillet den adfærd man har når man er online med den adfærd

en af de ting der jo venter er blandt andet drøftelser om seksualundervisningen og hvordan

der kan puttes mere indhold af den her slags ind i seksualundervisningen jeg vil gerne sige

adsbøls side i forhold til at vi i satspuljesammenhæng har fundet finansiering og at vi jo er blevet enige om synes jeg

både den fysiske vold den psykisk vold og blandt andet

og hvordan volden blandt unge i de nære relationer

tager volden med sig videre i deres liv der har vi en helt særlig

skabte klarhed over at statsministeren jo sådan set

meningsudveksling med fru pernille skipper var meget klar

sex skal foregå frivilligt det skal være frivilligt for alle de der deltager og ellers

er der tale om om overgreb regeringen har sat et arbejde i gang for at se på hvor

vi kan ændre loven og jeg tror det er rigtig

at vi nu får et udspil fra straffelovrådet i forhold til

hvordan vi så også samtidig sikrer at vi ikke går på kompromis med retssikkerheden så jeg mener det er helt nødvendigt at vi får straffelovrådet til

vi får gennemført at

forskellige undersøgelser om hvor mange kvinder

taler for sig selv i forhold til kvindernes mulighed

og sige at udfordringerne i forhold til ligestilling

med snuptagsløsninger og de løses heller ikke med lovgivning alene her i folketinget det kræver en bred indsats og og meget af det

at vi får de forskellige relevante ude i samfundet til at tage et ansvar for

fremme ligestillingen og at vi i det hele taget får skubbet på i

til vores traditioner og vores kultur vi vil fra regeringens side sørge for at følge op nu på alle de elementer der er i perspektiv og handleplanen vi er ikke bange for at tage fat på de ømme tæer og de mange tabuer der er på området derfor håber jeg at vi også i fællesskab kan få nogle gode beslutninger omkring det

også utålmodig og jeg tror at initiativerne i perspektiv og handleplanen vil kunne gøre en stor

for sig selv i starten af regeringsperioden altså at man har sagt at man ikke vil lovgive på ligestillingsområdet det

at arbejde på hvorfor ikke have så meget selvtillid så man tror på

man sådan set kan lovgive når det er nødvendigt og

kan lade være at lovgive når det ikke er nødvendigt

parat til at kigge lidt indad når vi taler om

sikkerhedsudvalg det er her magten er

i koordinationsudvalget er seks og firs procent mænd fjorten procent kvinder

nul procent kvinder i sikkerhedsudvalget hundrede procent mænd nul procent kvinder var det ikke på tide også

der bliver truffet i de udvalg for jeg synes jo at det er det indholdsmæssige der er det vigtigste derfor vil jeg gerne spørge herre rasmus horn

for nogle lovgivningsmæssige initiativer der skal tages

til ministeren jeg vil gerne høre hvad regeringen har af ambitioner for at sikre at det der med repræsentation ikke kun er noget som alle andre skal tage sig af

jeg har en tro på og jeg

at der er masser af kvindelige talenter også i regeringen så hvorfor ikke få dem i spil og så sørge for at der

i de rum hvor regeringens vigtigste beslutninger træffes

at lovgivningen rækker i alle den her slags sager og for eksempel mener jeg ikke at vi kan lovgive os ud af at vi mangler kvinder på topposter i danmark det er der hvor mændene i høj grad har et ansvar nemlig de mænd der allerede sidder derude

vælge flere kvinder til at komme ind på topposterne og hvis vi får flere kvinder ind på topposterne så får vi også et rekrutteringsgrundlag til at få flere kvinder ind i bestyrelser så jeg gør bare opmærksom på at jeg synes at den socialdemokratiske ordfører tager fuldstændig fejl når man prøver

tackler stressniveauet blandt unge kvinder især jeg vil arbejde for at mænd tager en større del af orlovsperioden jeg vil arbejde for flere kvinder i ledelse jeg vil arbejde for øget fleksibilitet i mænd og kvinders karrieremønstre og sidst men ikke mindst vil

til så tak fordi ministeren mener at der

det andet er iso standard

sørge for at mænd og kvinder har ligeløn altså det er nogle iso standarder

certificere sit eget ministerium i de her iso standarder det koster ikke mere end mellem

og tredivetusind og det blotlægger så om der er ligeløn mellem mænd og kvinder i

mange af de ting der indholdsmæssigt blev nævnt her som kan fremme ligestillingen er jo noget vi ikke kan lovgive os ud af tag nu igen

den stereotype tilgang til piger og mænd vi har rigtig meget brug for at få det brudt

det er noget vi skal arbejde med i forhold til hvordan vi ser på hinanden og jeg synes faktisk at ordføreren selv holdt

kræve af djøf når de gerne vil have det her på dagsordenen at de så gøre rede for hvilket ansvar de selv tager

arbejder med det internt i deres organisation og hvordan

prostitution fordi vi synes vi trænger til

kigge hele det her område efter i i sømmene det er både et spørgsmål om hvad

i prostitution i det hele taget og så er det jo en stærkere indsats

kan hjælpe folk ud af prostitution hvordan kan vi

handlede så jeg mener absolut at det er kvinder der er udfordret i forhold til de problemer der er i prostitutionsmiljøet

som den arbejdsgruppe skal arbejde med måske

misforstået det men jeg

det er et ligestillingsproblem bliver adresseret i den arbejdsgruppes

og har problemer det er det vi ser i forhold til til handel og det er det vi ser i forhold til prostitution

er også at se på om kan give nogle bedre lovgivningsmæssige rammer for prostituerede jeg havde faktisk

sammen med fru karina adsbøl at

en sexarbejder en prostitueret der jo blandt

hun betaler sin skat men synes ikke hun får nogen

ydelser igen fordi hun ikke

krydse rigtigt af i forhold

nogle af de muligheder som alle vi andre har i det danske samfund der er det jo i virkeligheden

er et af de tabuer vi godt vil bryde fra regeringens side

nu kigger vi ind i hvad situationen egentlig er for de prostituerede hvad kan vi gøre lovgivningsmæssigt

hjælpe nogle ud af prostitution hvad kan vi gøre

vi synes det her er et område som vi er nødt til